tusind og fjorten hvis ingen gør indsigelse betragter jeg dette forslag som vedtaget det er vedtaget fra statsministeren har jeg modtaget meddelelse om den netop gennemførte regeringsrokade

forslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til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

muligt for blandt andet erhvervsfolk og turister at komme hertil hvorfor vi er gået ind i udvalgsbehandlingen med en

justitsministeren det var så den tidligere justitsminister

men svarene havde nok ikke været anderledes

en forventning om at justitsministeriet via sine svar på en række udvalgsspørgsmål ville kunne imødekomme dansk folkepartis bekymringer

det er desværre ikke sket når der tildeles cirka ethundredetusind visa om året plus et ukendt antal visa via schengensamarbejdet

skal tingene naturligvis belyses og være gennemarbejdet det fremgår af en række svar fra justitsministeriet at der ikke er et klart overblik over kontrolindsatsen på området hvorfor det er vanskeligt at forsvare at det i nogle tilfælde skal være endnu nemmere og hurtigere komme til danmark på et visum

opfordrer vi til at der skabes et overblik over hvor mange personer der reelt har adgang til danmark lovforslaget indfører blandt andet den nederlandske red carpet model der skulle give en særlig nem adgang for personer tilknyttet bestemte udenlandske virksomheder foreninger og så videre i de danske visumregler og derfor har vi

side også spurgt ind til de nederlandske erfaringer med modellen

ordningen og forholdene vedrørende omgåelse af de nederlandske regler i et svar til udvalget lyder det bla

at det nederlandske udenrigsministerium der ansvarligt for det pågældende program som nu skal implementeres i dansk lovgivning ikke fører statistik over antallet af virksomheder der optaget i programmet og heller ikke fører statistik over hvor mange personer der får udstedt visum under programmet det fremgår også af svaret at der kun i meget få tilfælde er konstateret misbrug af ordningen men det svar giver efter vores opfattelse ikke meget mening

hvordan kan der være et overblik over hvor mange der snyder med ordningen

bygger efter vores opfattelse på et alt for usikkert grundlag virkeligheden er den at de danske myndigheder har en lav afslagsprocent på visumansøgninger ligesom danske myndigheder også har en kort sagsbehandlingstid for ansøgninger om forretningsvisa og turistvisa når man sammenligner dansk praksis med praksis i andre schengenlande indvandringen til danmark er rekordstor og ved siden af kommer der rigtig mange udlændinge herunder også personer som myndighederne overhovedet ikke har overblik over blandt andet på grund af danmarks deltagelse i schengensamarbejdet dette bør belyses og det har vi alle sammen en interesse i samlet set

derfor ikke støtte lovforslaget

interesseret i en uddybning af vores synspunkter henviser jeg til vores

to tiltrådt af udvalget det er vedtaget herefter stemmes der om det under b nævnte lovforslag ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre tiltrådt af udvalget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

jeg slutter afstemningen for stemte ni og fyrre imod stemte tre og halvtreds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

ønsker nogen at udtale sig det

er ikke tilfældet så er forhandlingen sluttet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

omfang søge at bevare det burde derfor også være en givet ting at vilkårene for det her system blev fastsat i danmark men sådan er det bare ikke i to tusind og tretten der er det i vidt omfang afhængigt

det er vanvittigt vil nogle

mene men det er nu engang realiteternes verden og i lyset

skal det foreliggende forslag selvfølgelig ses f1 og f3 lån rentetilpasningslån udgør i dag en meget stor del af lånemassen i danmark nogle vil mene en foruroligende

at tage en del af refinansieringsrisikoen ud af markedet dels ved at tvinge investorerne til en løbetidsforlængelse i de fleste tilfælde på tolv måneder

renteloft på fem procent plus den gamle rente er renten steget fra

til otte procent på en år ja så bliver obligationen altså løbetidsforlænget i tolv måneder til en rente på seks procent forslaget er

man kunne kalde en tvungen forsikringsordning mod en situation der er opstået én gang i en hundrede og halvtreds år

tvinge folk til at tegne en jordskælvsforsikring i danmark

vi må jo sige som jeg var inde på før at det

det som nutidens ratingbureauer lægger vægt på og det er derfor et krav til at vi kan have et velfungerende realkreditsystem

procent i form af af kurspåvirkning når der skal ske en refinansiering jeg vil godt have nærmere belyst hvor ministeren har det pågældende tal

der ligger til grund for skønnet den anden ting som skal belyses er situationen når en auktion over disse obligationer fejler

er at vi skal være rimelig sikre på at vi nu også med det her forslag tilfredsstiller de

egentlig er skabt for at sikre og den fjerde ting er at ministeren jo i forslaget forudsætter at den

låntagerne får kompenseres via en sænkning af bidragssatserne

vil vi godt have nærmere belyst hvad er det egentlig ministeren har at disse ord i jeg kan forstå på dagspressen at

man følger det at sænke bidragssatserne her ja så vil ministeren indkalde til kaffe

forslaget forudsætter vi skal erindre at for de fleste mennesker i danmark er er bidragene noget som

fastsættes af realkreditinstitutterne og modsvares af muligheden for at kunne flytte lånet til en anden kreditforening problemet er

kan flytte deres lån i dag og derfor

det i realiteten et område der pt er uden for konkurrence

om at bidragene vil falde

renten stiger efter den her ordning endelig

vigtigt at præcisere over for nuværende og kommende låntagere at forslaget desværre ikke er en relevant forsikring imod renteudviklingen her i danmark

vi kan faktisk desværre med langt større sandsynlighed

på dagens ejendomsmarked rigeligt til at ryste hele systemet folk må ikke få den opfattelse at det lovforslag vi har nu er en blåstempling af realkreditten eller af

de variabelt forrentede lån der er stadig væk en stor risiko ved at tage de her lån så summa summarum venstre går positivt ind i en dialog med

ministeren om lovforslaget men vi har som bekendt de forbehold som jeg nævnte før og som jeg meget gerne vil have belyst under

på socialdemokraternes vegne nemlig at dette lovforslag jo på ingen som helst måde

tiltag til at fjerne den risiko der altid vil være forbundet med det at have et variabelt forrentet huslån

nødvendigvis være sådan at skal man have en sikkerhed

også fremadrettet at have fastforrentede lån men det er klart at det som vi forholder os til her jo

tohundredårsstormen som jeg tror at nogen har kaldt det her altså den helt ekstreme situation

har været regeringens hovedfokus at få danmark sikkert gennem den økonomiske krise og heldigvis er der mange indicier på at det efterhånden peger i en rigtig og positiv retning for dansk økonomi det ser efterhånden ud til at vi får en lidt lysere fremtid og det kan vi se i møde

også i fuld gang med at sikre polstre og stramme op i

en krog af den finansielle sektor lovforslaget som vi behandler i dag

af mange som skal bidrage til det arbejde for de internationale markeder

danske boligejere skal ikke være bange for at de i tilfælde af en ny og mere ekstrem finanskrise bliver nødt til at gå fra hus og hjem så enkelt er det selv den værst mulige situation skal vi altså tage højde for og det er netop det vi gør nu vi skal tage højde for den krise der kan ramme ikke engang hvert tiende år men snarere med århundreders mellemrum konkret håndterer forslaget tre elementer det første er at sætte rammerne for hvad der skal ske hvis en auktion over kortfristede rentetilpasningslån slår fejl det andet er at der indføres et renteloft eller en rentetrigger for obligationer med en løbetid op til tre

år det tredje element er at sætte rammen for hvad der skal ske i det usandsynlige tilfælde at et realkreditinstitut skal afvikles lovforslagets væsentligste element er indførelsen af et krav om at løbetiden på en eksisterende obligation bliver forlænget med

hvis et konkret lån ikke kan refinansieres det skal fremover fremgå af vilkårene for alle obligationer på et internationalt niveau er det ikke usædvanligt at man håndterer refinansieringsproblemer ved at forlænge obligationer med en år ad gangen derfor forventer vi heller ikke at udenlandske investorer vil lade være med at købe danske realkreditobligationer tværtimod det bliver lettere for investorerne at gennemskue hvordan de står hvis en refinansiering fejler det vil skabe ro det vil styrke den finansielle stabilitet og det er til gavn for hele danmark at der er tillid til vores finansielle markeder

værd at understrege at lovforslaget om et sikkerhedsnet som kun bliver aktuelt hvis en ekstrem situation opstår en ekstrem situation hvor renten stiger mere end fem procentpoint på et år

understrege temmelig usandsynligt i løbet af de en hundrede og halvtreds år vi nu har haft vores realkreditsystem er det ikke sket en eneste gang at renten er steget med fem procentpoint på et år men vi vil gerne være på den sikre side derfor fremsætter vi dette lovforslag med et sikkerhedsnet som skærper de internationale ratingbureauers tillid til den danske realkreditmodel

samtidig sikrer at en finanskrise ikke kan give fuldstændig ukontrollerede rentestigninger med katastrofale følger for både den enkelte borger

boligmarkedet det giver tryghed

forbrugeren jo selvfølgelig kommer til at betale i sidste ende og det kan jeg også forstå

i forhold til den risiko man dermed fjerner det er tryghed det handler om og derfor

til deres ejendom alt efter deres egen økonomiske situation og det behov de har for

eventuelt at synes at de vil have et sikkert lån med fast rente eller om de også mener at de vil være med på en fleksibel rente hvor det så medfører nogle

så de rammer vi diskuterer her i dag hvis man ser på hvad der sker ser

den her arbejdsgruppe nedsat fra en række relevante ministerier

at vi fastholder den nuværende model

fleksibel realkreditmodel i danmark

grad af både forbrugertillid og ikke mindst investortillid det mener vi faktisk vi har i dag og det mener vi også vi har når det her

vedtaget for man kan jo spørge sig selv hvad sker der hvis det ender med at der kommer en budrunde hvor der ikke kommer bud nok ind hvad sker der hvis der er en budrunde hvor en auktion ikke kan gennemføres som vanligt ja så vil det selvfølgelig være

til stor ugunst for vores samlede ejendomsmarked her i danmark der kan jo komme situationer hvor der vil være mindre investortillid og der vil også kunne

situationer hvor man vil kunne få forrentet sin investeringskapital andre steder måske med en bedre forrentning end man kan i obligationer derfor kan man jo ikke afvise at det

jeg tror så personligt ikke

kurspoint så vi tror på at der er en fremtid for det også i den nuværende form og også med den her mindre ændring som der nu lægges op til vi kan også se

solgt alle obligationerne på en gang således at man for mange af de nye realkreditobligationer

til salg i oktober andre i november nogle i december og så videre

en gang sidst på året og det er alt sammen med til at at gøre risikoen mindre og tilliden større

vil selvfølgelig også følge udvalgsbehandlingen om der måtte komme andre ting ind i forbindelse med de høringssvar vi har fået og de spørgsmål der måtte komme men umiddelbart

danskerne i dag er blandt de mest forgældede folk i verden den store boliggæld

danmark sårbar over for den krise der ramte

gjort sårbare det gjorde også de finansielle virksomheder

har problemer med at få refinansieret den høje boliggæld

tilbage til men inden da vil jeg sende en opfordring til den finansielle sektor også i

at få det danske boliglånsmarked på fode igen kreditvurderingen altså vurderingen af om folk kan betale deres lån tilbage med renter

alt for lempelig på de såkaldte f1 lån og på de afdragsfrie lån det skal laves om der er mange tiltag i gang i branchen men jeg vil opfordre til at man gør endnu mere så tilbage til selve

lovforslaget per tredivete juni to tusind og tretten var der realkreditlån for i alt to tusind fem hundrede og syv og firs milliard

hundrede og to milliard kroner det er i sandhed et svimlende beløb

fjorten hundrede og to milliard kroner skal refinansieres når obligationen udløber og mange af dem hvert eneste år nationalbanken og andre har flere gange anført at der kan opstå en situation hvor lånene simpelt hen ikke kan refinansieres beløbet er så stort

løbetiden for obligationerne bag et rentetilpasningslån forlænges med en år hvis det ikke er muligt at refinansiere lånet når det år

forsøge at afsætte obligationen

kan man igen forlænge obligationerne den her mulighed for at forlænge obligationen vil flytte risikoen fra banken og realkreditinstituttet til investoren investoren investoren vil ikke kunne gøre gældende at man ikke har fået rettidig betaling hvis

obligationen forlænges på den måde fjernes risikoen fra realkreditinstituttet det kan øge renten på lånet men samtidig vurderes det at blive billigere for institutterne at skaffe kapital da deres forretning bliver mere sikker der har allerede været et ratinginstitut der har meldt ud at de ser positivt på den her ændring derfor er det regeringens vurdering at det samlet set ikke vil blive dyrere at have boliglån måske snarere tværtimod til sidst vil jeg understrege at radikale venstre

ikke ønsker at give bestemte finansielle virksomheder fordele i markedet

en række spørgsmål og vi vil sørge for i udvalgsarbejdet at forfølge det mål at ingen virksomheder skal opnå en konkurrencefordel over for andre

og tæsker i de her tal både månedligt

en typisk dansker har en formue på over en million

når al gæld er trukket fra

gennemsnit

ejendomsværdi og og alt muligt andet

ikke som i australien skal lægge tredive procent i udbetaling på en ejendom for

kapitalpensionerne og ratepensionerne

i det her land lovforslaget vil fjerne den såkaldte refinansieringsrisiko på realkreditobligationer

fem og halvfjerds procent af de danske bankers og realkreditselskabers

og ikke mindst sikrer de korte flexobligationer så

har stor betydning for hele det finansielle system at vi sikrer at obligationerne kan blive ved med at have status som særlig sikre værdipapirer

i finanskrisen men vi står bare med det konkrete problem

på baggrund af konklusioner fra den arbejdsgruppe der er blevet omtalt tidligere i

konkluderet at en konkret risiko ved realkreditfinansiering ligger i den store udbredelse af rentetilpasningslånene og muligheden for at der kan opstå problemer i forbindelse med refinansiering nu var min gode kollega

har vi fået en masse nye ord i vores ordbog som stormrådet og klimatilpasning så man kan ikke vide hvad der sker og vi står i en krise

nødvendigt at regulere den situation hvor en refinansieringsaktion fejler eller hvor aktionen medfører meget store rentestigninger for låntagerne

hvor der har været så store udsving på fem procent det var så i den modsatte retning kan man sige heldigvis

godt have så store udsving det ser vi forhåbentlig det

sikkert realkreditsystem og de danske bolig og virksomhedsejere kan stadig væk få gode realkreditlån

her imødegår vi med

de internationale ratingbureauers krav om at håndtere refinansieringsrisikoen så det understøtter den finansielle stabilitet

masser af ministre som i eu regi prøver

som økonomi og indenrigsministeren har været

at der er problemer fra udlandet med at forstå omfanget af det danske realkreditsystem og hvor sikkert det er

imødegår vi både en potentiel reel risiko men også omverdenens opfattelse af hvor sikkert det danske

skaber gennemsigtighed og klarhed omkring refinansieringen til gavn for låntagere investorer

det internationale kapitalmarked sagen er jo

at de formuer der er i opsparing i danmark de formuer der ligger i pensionskasserne jo langt overstiger det beløb der er brug for for at kunne sikre en ordentlig boligfinansiering så i virkeligheden synes jeg for at

starte i det principielle hjørne at

mål end at sikre dansk økonomi og danske boligejere

der skal bestemme hvordan vi indretter boligfinansieringen i danmark det er helt principielt og jeg mener det er en relevant debat at tage

har et lovforslag på dagsordenen som

helt andre præmisser end dem vi ville godkende hvis vi skulle godkende dem

finanskrisen fordi de

den kom selv grækenland kunne få høje

brød ud altså jeg mener det er da et dårligt sted at have sin boligfinansiering forankret

set det som debatten i dag viser at sådan er det lige nu jeg vil også sige at enhedslisten i sin tid stemte imod f1 lånene stemte imod at man skulle indføre afdragsfrie lån ud fra den principielle tilgang til det som viste være fuldstændig rigtig

man lavede muligheden for afdragsfrihed så

selve nettoydelsen man køber efter har man råd til at betale nettoydelsen så køber man men vi vidste jo at det kunne være med til at fremme boligboblen

det gjorde det vi vidste at dem der sad i en bolig fik en enorm gevinst

det der var meningen med det der vil jeg ikke påstå at nogen gjort noget forkert i hvert fald ikke uden at vide at det var meningen med det nemlig at man ved at få pustet boligpriserne op også fik udløst et forbrugsboom ved at folk belånte

derfor er det grundlæggende et forkert finansieringssystem vi har med at gøre f1 lånene og afdragsfriheden

er det jo ikke anderledes end at priserne stadig væk er højere end de ellers ville være hvis ikke vi havde f1 lånene og de afdragsfrie lån ingen tvivl om

vi burde lave en plan for hvordan man udfaser de her meget risikable lån som gør os meget mere følsomme over for renteudviklingen og over for de internationale finansmarkeder som det ser ud

indlysende og derfor mener vi bare at der skal laves en plan for en udfasning

noget der skal gennemføres i morgen eller i

jeg sige at det lovforslag der ligger her

meget pragmatisk løsning på de problemer de her korte lån har påført

under indtryk af at vi er underlagt de internationale finansmarkeder i den grad som det er tilfældet

opmærksom på at alle realkreditinstitutioner jo har brugt henvisningen til de internationale

usikkerheden på de internationale finansmarkeder til at hæve bidragene med flere milliarder og derfor vil jeg nok sige at hvis vi på den her måde hjælper til at fjerne den risiko der er med refinansiering så fjerner vi jo også realkreditvirksomhedernes undskyldning for at hæve bidragene og score milliarder til deres ejere som typisk er danske bank eller nordea

er vi helt enige i at det skal man følge nøje

bidragssatser sådan at boligejerne ikke skal betale et milliardbeløb der går lige direkte i aktionærernes

dengang men faktisk på en sådan måde at

betales tilbage igen til lånerne når når låneserien var udløbet det var et sted hvor der ikke var nogen

hvis man kunne lave en god aftale med med pensionskasserne som også

jeg sikker på at man den dag i dag hvis der var politisk vilje til det kunne oprette

nonprofit realkredit

hvor der ikke var nogen aktionærer der skulle tjene og hvor man ikke var afhængig af svingninger på de internationale finansielle markeder eller afhængig af en eller en tilfældig beslutning hos

poors eller hvad de nu ellers hedder så jeg mener godt

konsekvenser en høringsfrist på kun fjorten dage er ikke et udtryk for god regeringsførelse specielt ikke når dette lovforslags kompleksitet tages i betragtning det er min forståelse at sektoren stadig har en del ubesvarede spørgsmål når sektoren med alle de ressourcer

har til rådighed har skullet arbejde næsten i døgndrift for at komme til bunds i dette lovforslag finder vi det i liberal alliance fuldstændig uacceptabelt og direkte uansvarligt at haste dette lovforslag igennem folketinget

dette lovforslag regulerer køb og salg af variabelt forrentede realkreditobligationer på tre områder helt kort indeholder lovforslaget følgende elementer hvis renten på et f1 eller f3 lån stiger med mere end fem procentpoint i et enkelt år forlænges de bagvedliggende obligationer med en år og renten fastsættes til den effektive rente plus fem procentpoint året efter udstedes nye obligationer til markedsrenten hvis et sundt eller solvent institut kommer i den ret usandsynlige situation

forlænges de udløbne obligationer med en år renten fastsættes til den effektive rente en år før plus fem procentpoint

og renten fastholdes uændret fra første fejlede aktion hvis der skulle opstå den med historien in mente ret usandsynlige situation at et realkreditinstitut under afvikling ikke kan refinansiere lån

renten stiger med mere end fem procentpoint inden for en enkelt år omdannes de udløbne obligationer til tredive årige konverterbare obligationer med en restløbetid på lånet og renten fastsættes til den effektive rente en år før plus fem procentpoint

baggrunden for lovforslaget er at de internationale

som for eksempel standard poors

forrentede lån de såkaldte f1 og f3 lån helt overordnet er det dybt beklageligt at hverken

eller eu tilsyneladende har gjort sig den anstrengelse at sætte sig ordentligt ind i hvordan det unikke danske realkreditsystem fungerer den danske realkreditmodel har i over en hundrede og halvtreds år

sig at være overordentlig robust det blev senest bekræftet under den seneste krise i december to tusind og otte hvor krisen var på sit højeste blev der refinansieret for over tre hundrede og halvtreds milliard kroner dette lovforslag er blevet solgt som om det yder låntagerne en beskyttelse mod rentestigninger

en korrekt udlægning lovforslaget beskytter alene mod rentestigninger på over fem procentpoint i et enkelt år en sådan rentestigning vil de fleste boligejere kunne håndtere lovforslaget beskytter ikke mod rentestigninger på op til fem procentpoint i flere år i træk renten kan altså stige med fire

hvilket naturligvis vil få katastrofale følger for boligejerne desuden må man forvente at investorerne vil tage sig betalt for den teoretiske risiko at de ikke kan få markedsrenten ved en pludselig rentestigning lovforslaget er altså efter vores opfattelse solgt på et falsk grundlag

understrege at det ikke er liberal alliances politik at beskytte boligejerne for rentestigninger gennem regulering af specifikke finansieringsprodukter politikernes opgave er

rentestigninger gennem en ansvarlig finanspolitik hvilket lån en boligejer optager er afhængigt af mange forhold ikke mindst hvilken risiko man er villig til at løbe sover man dårligt om natten fordi man frygter pludselig rentestigninger

er der allerede mange muligheder for at optage eller omlægge til et fastforrentet lån i liberal alliance anerkender vi at der er en udfordring

har tillid til det danske realkreditsystem hvor uforståeligt det end er

ligger nu kan vi ikke støtte det der er simpelt hen for mange ubesvarede spørgsmål vil ratingbureauernes trussel mod

ophøre med dette lovforslag hvis regeringen ikke kan levere politisk i forhold til eu og

har dette lovforslag kun bidraget til at komplicere et ellers ukompliceret og meget velfungerende marked hvorfor sidestilles pengeinstitutter som udbyder de samme lån ikke med realkreditinstitutter vi vil ikke medvirke til at indføre lovgivning som skævvrider markedet og indfører ulige

er i forhold til det oprindelige forslag det forslag som vi nu behandler i salen har jeg læst med interesse fordi det adskiller sig ret markant fra det forslag vi først blev præsenteret for

hvad er sagens udfordring her det er jo en reel redningsaktion for realkreditten

er populære og med den trusselsvurdering der er

moodys og fitch så er situationen jo den at vi bliver nødt til at have en sikkerhed for at man fra udlandets side

uden at kunne skride i svinget

spørgsmål til erhvervsministeren er i hele den her proces er det jo vigtigt at man er i en tæt dialog med

ligesom til jorden vi gør det her fordi vi vil sikre at udlandet

jeg går ud fra og det må vi også dyrke under udvalgsbehandlingen

en tæt dialog med ratingbureauerne læs nok mest standard poors

nuværende ministers stol er at udlandet slet ikke har nogen forståelse for det danske realkreditsystem

nul to fordi andre lande jo også gerne vil ud på det her udstedelsesområde det kan være

kan være andre lande som gerne vil ud og have del

statsobligationer for for mere valide og mere troværdige end

boligprodukter så det er op ad bakke

både branchen og det politiske system men det skal man også bruge hver eneste dag på det er ligesom senator cato sagde i øvrigt mener vi ikke at karthago skal

ødelægges men vi mener i øvrigt at man skal overbevise kommissær barnier og de andre typer dernede om at

det er robust senest så vi jo at eba af en eller en forunderlig grund heller ikke forstod det danske system

hele vores system herhjemme så der er altså brug for en kamp

bliver ved med at yde den indsats som jeg synes de gør ganske fornuftigt

nogle ting jeg synes man bliver nødt til at få på plads i forhold til

det lovforslag vi behandler i dag det første er

de danske myndigheder når den tid engang kommer får godkendt modellen i forhold til kommende eu standarder

de nye obligationer ikke forhindres

det kan være kapitalbelastnings og placeringsreglerne for investorerne hvordan sikrer vi også

i den her forbindelse med den udstedelse der er at markedet

for f1 og f3 lånene

i forhold til cibor lån cita lån garantilån og så videre vi ved jo hvad der sker

renten vil jo nok stige det er blot en garanti for at det hele ikke kollapser hvis det kommer op på de exceptionelle fem procent hvad er også definitionen på en

det ikke nødvendigvis er klogt at håndtere det på samme måde som

vi gerne vil dyrke under udvalgsbehandlingen men selve intentionen i forslaget her kan vi godt støtte nemlig at der bliver en sikkerhed og et fundament under f1

skulder ved skulder og understøtte det danske realkreditsystem vi har haft besøg af kommissær barnier hvor det samlede europaudvalg

højre til venstre side i salen

det vil socialdemokraterne gøre vores indsats for

skal blive ved med at gentage hvor vigtigt det danske realkreditsystem er for den systemiske sikkerhed og det er jo også det

har gjort gennem sifi aftalen hvor vi netop har fået sikret

vi

det betyder utrolig meget for danmarks økonomi

der er bred opbakning i folketinget til

skulder ved skulder med det danske realkreditsystem vigtigt

i forhold til

så derfor tak for opbakningen

jeg skal prøve at se hvor mange jeg kan nå at besvare her ellers

at forslaget som vi kom med skulle bidrage til at hjælpe og understøtte

og meningen var ikke at vi var ude i noget som helst ærinde hvor vi skulle genere nogen mennesker

arbejdet tæt sammen

fra det oprindelige udspil til nu er ændret en hel del og det har vi gjort fordi vi har lyttet konsekvent hele vejen igennem og vi er stadig væk modtagelige over for gode råd og og et tæt samarbejde med branchen

nedsat et udvalg som igennem længere tid måneder og år skulle

haft en uafklaret situation omkring det danske realkreditsystem

har hævet deres bidragssatser på lån fordi vi jo har haft en finansiel krise og fordi vi

gennem diverse bankpakker og senest med bankpakke

mere kapital og så samtidig sige til dem

det omfang og på det tidspunkt hvor de måtte blive polstret forventer jeg jo og det tror jeg herre preben bang henriksen

konkurrencen sætter ind igen sådan

de forskellige selskaber kan begynde at konkurrere med hinanden også i forhold til bidragssatsen det er faktisk set tidligere vi har historiske forløb hvor

efter man har haft en boligkrise

lige pludselig om bidragssatser så derfor

kort løbetid og variabel rente der er en risiko og der er en pænt stor sandsynlighed for at de renter som vi har

i øjeblikket kommer til at stige man

ønsker man tryghed her i verden ønsker man tryghed og sikkerhed og forudsigelighed om

sin families økonomi skal man købe sig

obligation med lang løbetid i stedet for

kan man gå over og investere i det andet det afgørende her

at vi giver folk en chance for at komme ud det vil sige at hvis man lige pludselig oplever en meget meget voldsom rentestigning fra det ene år til det andet hvor ens

stiger med over fem procentpoint har man chancen for at stige af og komme ind i noget sikkert det er det det vi indbygger i forslaget

set er meget sund fornuft og et godt signal

at sikre boligejernes f1ere i al evighed det er det ikke

er at fjerne reinvesteringsrisikoen

det vil sige sikre at de danske realkreditinstitutter ikke lige pludselig kommer i svære vanskeligheder og sikre at vi også fremover kan få

ubegrænset tillid til at jeg har

så direkte men det er jo mit job at fremlægge forslag som de forhåbentlig synes om men at indgå direkte i dialog med dem tror

vil være så godt endda men nu har jeg så lagt mærke til at fitch har været ude at udtale sig positivt moodys har været ude at udtale sig positivt så to ud af tre foreløbig

for den danske realkreditsektor med det her forslag

kommer til at ske der bliver

få alle grænserne

men men vi er opmærksomme på problemstillingerne

hjørner sådan at vi kan være sikre på

højde for alle problematikker i den forbindelse

at der er nogle overnationale myndigheder der skal bestemme over en

eksempelvis den store opsparing vi har herhjemme

vil købe danske realkreditobligationer og andet at man får

interesseret i at det sker medmindre og det

man går ind og suspenderer markedet her og finder ud af hvordan man ellers kunne

hele boligmarkedet det bliver lidt vidtgående at komme ind på det her tror jeg

spændende spændende snak er det

men der gøres fremskridt

i forbindelse med hvad vi har diskuteret i

det danske balanceprincip er skruet sammen for så vidt angår realkredit

gjort fremskridt og så er det faktisk også sådan at den førnævnte europæiske bank

positivt tilkendegivet at man mener at de danske realkreditobligationer er ultralikvide obligationer det eneste der er uheldigt er

et politisk flertal der har indstillet noget andet men nu kommer vi så til at arbejde med kommissionen og andre for at overbeviste om

set skal følge deres egen rapports anbefalinger sådan at vi kan sikre

af de danske realkreditobligationer

fremskridt så tror jeg ikke at jeg vil vil kommentere

kun gælde realkreditinstitutter hvorfor skal det ikke gælde eksempelvis banklån og

at det er alle typer af boliglån med pant i boligen som kommer til at blive omfattet

ikke sådan at man lige pludselig laver en skævvridning her det er i

bemærkninger til nogle af de væsentligste

lægemiddelindustrien og i venstre bakker vi op om intentionen om at indføre en øget åbenhed for samarbejdet mellem sundhedspersoner og lægemiddelindustrien og herunder at samarbejdet med medicoindustrien omfattes i en ny regulering baggrunden for lovforslaget skal findes i den arbejdsgruppe om fremtidig regulering af

og andre fagpersoners tilknytning til lægemiddel og medicovirksomheder som tidligere sundhedsminister

nedsatte tilbage i juli to tusind og elleve efter

beretning og et beslutningsforslag der blev behandlet i sundhedsudvalget og vi i venstre

behovet for at få lavet en samlet vurdering af regler og praksis på området samarbejde mellem læger og lægemiddelindustrien er på den ene side en forudsætning for udviklingen af nye og bedre lægemidler til gavn for kvaliteten af patientbehandlingen men også for danmarks økonomi

vi har en helt klar styrkeposition inden for sundhedsforskningen

på den anden side er det selvfølgelig helt afgørende at

som uvildige fagpersoner faglig og økonomisk tilknytning til lægemiddelvirksomheder kræver i dag tilladelse fra sundhedsstyrelsen og vi kan i venstre støtte at der fremover indføres en model bestående af en registreringsordning og en tilladelsesordning

er en fin og afbalanceret model man på den måde foreslår med lovforslaget også samtidig et forslag om at aktiebesiddelser over tohundredetusind kroner i lægemiddel og medicovirksomheder forudsætter tilladelse fra sundhedsstyrelsen vi er rigtig glade for at

ministeren derved har droppet sit ikke specielt

gennemtænkte oprindelige forslag om at forbyde læger og andre sundhedspersoner at købe aktier i selskaber der producerer lægemidler

det var et meget symbolpolitisk forslag

samtlige landets læger og andre på et for mig at se temmelig usagligt grundlag

per definition sidder og udskriver medicin på bekostning af sine patienters helbred for at kunne tilgodese nogle temmelig teoretiske muligheder for at kunne påvirke aktiekurser

til socialdemokraterne for at gå imod ministerens

oprindelige forslag

grundlæggende tror jeg at vi alle sammen i folketingssalen kan være enige om at der selvfølgelig ikke

i de anbefalinger som offentlige myndigheder giver borgerne derfor er det også fornuftigt med nogle særlige habilitetskrav når der er tale om sundhedspesoner der rådgiver offentlige myndigheder om brug af lægemidler og medicinsk udstyr men fordi der er også et men der skal stadig væk også

i lovforslaget at man som udgangspunkt ikke må eje aktier i en lægemiddelvirksomhed men det skal bare også administreres på en fornuftig og afbalanceret måde sådan at for eksempel en mindre aktiebesiddelse i et selskab

få lov til at deltage i offentlige råd nævn eller udvalg i så fald tror jeg

nogle konsekvenser som ingen af os er interesseret i

de mest indsigtsfulde ikke af dem der ikke er blandt

som danske regioner også anfører i deres høringssvar så hænger de lægelige specialister desværre ikke på træerne i danmark dem er der faktisk desværre relativt få af og derfor kan det også blive ekstremt svært at opnå tilstrækkelig relevant faglig rådgivning og ikke mindst faglig kvalitet i behandlingsvejledningerne hvis absolut ingen medlemmer af et fagligt udvalg må eje så meget som én aktie altså

det er fint med mere åbenhed men man skal ikke sætte nødvendige samarbejder over styr

behov for at få uddybet hvordan man vil søge

de her krav indført ved instruks til sundhedsstyrelsen og ved aftaler med danske regioner og relevante fagforeninger og det er noget af det vi gerne vil have uddybet i forbindelse med udvalgsbehandlingen

at foreslå nogle konkrete ændringer til speciallægernes mulige dobbeltrolle hvor det jo i dag er sådan at man både kan fungere som henviser og sælger af høreapparater på en og samme tid der havde det måske været oplagt at man

til at stille nogle skærpede oplysningskrav

vil udtrykke tilfredshed med at social og sundhedsassistenter fremover bliver omfattet af definitionen af sundhedspersoner i lægemiddelovens § seks og tres stykke

er blevet klumpet ind i det her lovforslag men

vi bakker op om dem og vi kan dermed også støtte det samlede lovforslag

men de siger også at danmark er så ordentligt et land

vi kan nemlig have tillid til vores samfund vi kan have tillid til samfundets institutioner blandt andet vores sundhedsvæsen vi kan have tillid fordi det det er et ærligt væsen der er høj faglighed der er høj uvildighed der er ordentlighed vores lovgivning skal naturligvis løbende justeres og rettes til så alle parter og borgere kan se sig selv i lovgivningen den gældende lovgivning det lovforslag vi her arbejder med som omhandler fire lovkomplekser

justering hvordan er det vi sikrer at samarbejdet mellem sundhedspersoner og industrien for lægemidler og medicinsk udstyr bygger netop på ordentlighed så borgerne og patienterne kan føle sig helt trygge ved

hvordan er det vi

sikrer den her klarhed de gode rammer for netop det samarbejde som er nødvendigt for sundhedspersonerne i deres hverdag hvor de konstant skal forholde sig til og orientere sig

nye muligheder for patientbehandling på sygehuset eller eksempelvis ny medicinsk behandling jeg vil rigtig gerne rose alle parter der har deltaget i forarbejdet

der er signaleret en meget stor grad af ansvarlighed fra parternes side de signalerer at de gerne vil at der er gennemsigtighed og den ordentlighed jeg taler om og at der er en forståelse for at samfundet bygger på nogle helt grundlæggende værdier på lige nøjagtig det her punkt i samarbejdet mellem sundhedspersoner og den industri der står bag er det rigtig godt at der er en høj grad af selvjustits og forståelse for

vide at ting bygger på ordentlighed og uvildighed

det er sådan at lovforslaget her lægger op til at samarbejdet mellem sundhedsfaglige personer og den industri der står bag i hverdagen skal bygge på nogle rammer hvor sundhedsstyrelsen skal godkende et tæt tilknytningsforhold hvis der eksisterer et sådant mellem parterne rammen er også den fremover at samarbejdspartnerne skal anmelde til sundhedsstyrelsen hvis der eksisterer en anden tilknytning parterne imellem det kan eksempelvis være undervisning det er en

god ordning og den er altså kommet frem ved et utrolig godt samarbejde parterne imellem og det afspejles også i de mange høringssvar der er givet til det her lovforslag

at der bliver nedsat en følgegruppe bestående af alle aktørerne på området og med en forankring i sundhedsstyrelsen fremover som skal kunne handle hurtigt hvis der viser sig et behov for det de skal kontrollere at regelsættet bliver overholdt

et spørgsmål om at vores samfund bygger på ordentlighed

bygger på muligheder og her er det vigtigt at præcisere at det er ordentlighed og muligheder mellem det private og det offentlige det er årsagen til at vi har fået så stærkt og robust et samfund som vi har og de muligheder skal vi naturligvis også udnytte fremover og det er det her lovforslag et rigtig godt eksempel på det er god lovgivning derfor støtter socialdemokraterne naturligvis det her lovforslag og vores håb skal være at det må blive en ny ramme en ny platform for et fortsat rigtig godt og nyttigt samarbejde parterne imellem i eller uden for sundhedsvæsenet

skal puttes ind sammen med en hel masse andre ting

en reform af samarbejdet mellem sundhedspersoner

og medicovirksomheder

det gælder en ændring af markedsføringstilladelser og det gælder færdigtilberedning af cytostatika til familiedyr det handler om samhandel med råvarer til fremstilling

om en mindre teknisk rettelse af apotekerloven og det sidste punkt omhandler straf for markedsføring af sundhedsydelser

vi hører jævnligt om fusk og sjusk vedrørende lægemidler

salg af dem og vi har forbrugere som bliver usikre på lødigheden af den offentlige instans

særlige habilitetskrav til de sundhedspersoner der rådgiver offentlige myndigheder om brug af lægemidler og medicinsk udstyr sådan at disse personer som udgangspunkt ikke må eje aktier og andre værdipapirer i lægemiddel og medicovirksomheder der må aldrig kunne sættes spørgsmålstegn ved lægers habilitet når de rådgiver myndigheder og andre institutioner og giver anbefaling om brug af lægemidler og medicinsk udstyr men at en almindelig læge

har af aktier men en begrænsning vil aldrig kunne føre til at man stopper dem der virkelig ønsker sig flere aktier man kan jo

børnenes navn eller hvad man nu ellers vil kunne lave af fiksfakserier hvis det er det man vil samtidig

i bestemte firmaer

praktiserende læger der har almindelige

gøre ved at give en bestemt type medicin

medicintyper man skal udskrive først

vi er enige om at det er nødvendigt med en international indsats for at bekæmpe forfalskede lægemidler da forbrugerne skal

medicin de nu engang køber så den indsats bakker vi hundrede procent op om

her sælger de høreapparater i konkurrence med godkendte private høreklinikker her skriver ministeren

først indført fremadrettet med virkning fra

indført et krav om anmeldelse til sundhedsstyrelsen inden udgangen af to tusind og fjorten

offentliggørelse af ejerskabet

tillader at man kører videre med det man har i dag

i forhold til udvalgsarbejdet og igen må vi ønske at ministeren

er dele af det de ikke kan stemme for så de ønsker en opsplitning i mit parti synes vi at det her lovforslag er et udtryk for at vi endelig får klare regler på et område som har været efterspurgt i årevis

sundhedspersoner og industrien det er jo et forhold hvor vi ønsker et fagligt tæt men åbent og transparent samarbejde et forhold hvor vi vil undgå at der skabes et uhensigtsmæssigt afhængighedsforhold og det er hvad enten den afhængighed handler om penge position ferierejser eller noget som helst andet lovforslaget er en del af en større handlingsplan der dels indeholder de lovændringer vi diskuterer i dag

lægger op til fremadrettede aftaler med regionerne og de faglige organisationer

der vil blive etableret en følgegruppe det lægger vi faktisk ret stor vægt på i mit parti fordi udviklingen inden for såvel medicinalindustrien som

går jo med en hast der gør at vi utvivlsomt vil møde udfordringer i fremtiden som vi ikke har haft fantasi til at forestille os derfor skal vi være parate til at lave ændringer

det også rigtig godt at der er en gruppe der vil følge det her arbejde

til såvel sundhedspersonerne som industrien om de nye regler i radikale venstre håber vi at den samlede handlingsplan kan medvirke til at stimulere den kulturændring som er så utrolig vigtig

at vores sundhedspersoner samarbejder med industrien

inden for sundhedsvæsenet men jo faktisk også af hensyn til at videreudvikle et erhverv som har meget meget stor betydning for danmark i form af vækst arbejdspladser kompetenceudvikling og tiltrækning af kompetencer men vi har jo også et helt grundlæggende behov for at sundhedsfaglige personer først og fremmest har patientens bedste for øje

der ikke er andre interesser eller andre motiver end netop det det tror vi handlingsplanen kan medvirke til både at understrege og også at udvikle yderligere

og noget med familiedyr og handel med råvarer til lægemiddelfremstilling

derfor vi tillod os at sige at det jo er fint nok at man slynger om sig med ordet reform

love og så er der proppet en hulens masse ind som man måske godt

samlet i et andet lovforslag for at give en lidt mere fair behandling af de ændringer

som ingen af os jo har haft tid og lejlighed til at kommentere

radikale venstre om er hvorvidt man er

i det som arbejdsgruppen anfører nemlig at den ikke finder at målsætningerne om optimal faglig og uvildig behandling gør det nødvendigt helt at udelukke sundhedspersoner fra denne form for personlig formuepleje her tænkes der selvfølgelig på spørgsmålet om hvorvidt man må

tæt på en nultolerance for de personer som skal rådgive offentlige myndigheder og det er jo også noget vi kender fra andre steder i samfundet det er for eksempel sådan at hvis man er revisor

besidde aktier netop fordi der ikke skal kunne sættes spørgsmålstegn ved hvad der foregår når man reviderer et firma så vi kender jo til det her udgangspunkt og

vigtigt at understrege at det er et udgangspunkt og

hvis der kun findes én ekspert på et område i danmark

så må man jo tage en helt konkret vurdering men som udgangspunkt synes jeg det er helt på sin plads det

deltagelse i råd og nævn men nemlig det

om man er enig med arbejdsgruppen som siger at sundhedspersoner ikke skal udelukkes fra denne form for personlig

at det mente man de pågældende personer skulle og dermed

en del af et kompromis hvor man er nødt til at acceptere noget man faktisk ikke

som der tilsyneladende ikke var politisk mod og mandshjerte til

er rigtigt at at også jeg har bevæget mig i den her sag for det er ingen hemmelighed at mit udgangspunkt er at der skal være meget meget meget skrappe krav det synes jeg også er i lægernes interesse man kan lave formuepleje på mange forskellige måder man behøver ikke købe aktier i

et selskab som har at gøre med ens

faglige hverdag om jeg så må sige

jo klart at for at den her handlingsplan kan få luft under vingerne som den fortjener og også få sundhedspersonerne engageret skal man jo finde et snit som er acceptabelt der synes jeg faktisk vi er landet rigtig rigtig flot og jeg er personligt rigtig glad for

reguleringen og der indføres to grundmodeller for industritilknytning ved tættere tilknytningsforhold som for eksempel ejerskab skal der først indhentes sundhedsstyrelsens tilladelse ved anden tilknytning i form af undervisning forskning og aktieposter op til tohundredetusind kroner skal der alene ske en anmeldelse til styrelsen som et gennemgående krav i reformen indføres en øget åbenhed om samarbejdet idet offentligheden skal have adgang til flere oplysninger herunder økonomiske oplysninger via sundhedsstyrelsens hjemmeside jeg er utrolig glad for det her lovforslag især fordi

bidrage til en ny vejledning om sundhedspersonalets habilitet den skal også rådgive om den praktiske gennemførelse af nye modeller for offentliggørelse og samarbejdsforhold og om en oplysningsindsats

fremover skal man ved tilknytning til lægemiddelvirksomheder som noget nyt offentliggøre det samlede honorar den enkelte sundhedsperson årligt modtager fra hver virksomhed tilsvarende regler vil også gælde for

medicovirksomheder og så kommer patientforeninger også til at oplyse på deres hjemmeside hvor og hvor mange

fra lægemiddel og medicoindustri lægerne skal også fremadrettet opgive deres dobbeltinteresser så man kan se

aftale med danske regioner indfører skærpede habilitetskrav for læger der virker som rådgivere i offentlige råd og nævn på lægemiddel og medicoområdet henset til betydningen af deres arbejde må der ikke kunne sås tvivl om om deres habilitet og derfor vil udgangspunktet være at en sundhedsperson som ejer aktier eller har anden økonomisk tilknytning til relevante virksomheder ikke kan fungere som rådgiver for offentlige myndigheder

det er en reform med rigtig gode skridt i den rigtige retning og så er

der er så bred enighed i folketinget

der

om høreapparater sagde man jo vi tager det med senere

vi skal løse det det måtte absolut ikke være tidligere det var nu

og når vi fra folketingets side beder sundhedsstyrelsen om at lave kliniske retningslinjer for hvad der er den bedste behandling for en given sygdom så skal patienterne også være sikre på at de kliniske retningslinjer bygger på faglighed og ikke er farvet af bestemte virksomheders interesser

pengegaver til læger

sponsoreret undervisning og forskning og ejerskab af medicinalvirksomheder påvirker hvilke sandheder en læge lægger vægt på det påvirker hvor positiv en læge er over for et bestemt produkt vi ved også fra undersøgelser at

er velkendt at især læger undlader

når de deltager i forskellige

en sundhedsperson i vores sundhedsvæsen og vi mener at den bedste måde at gøre det på er sikre at der ikke er nogen økonomiske mellemværender mellem sundhedspersoner

her er som det står i bemærkningerne blevet til efter en længere proces oprindelig

beslutningsforslag fremsat for et par år siden

enhedslistens tidligere sundhedsordfører herre per clausen

vi ønskede et forbud mod interessekonflikter for læger nøjagtig ligesom der gælder et tilsvarende forbud for advokater og revisorer siden blev sundhedsudvalget enige om at igangsætte et arbejde om at undersøge reglerne og den nuværende regering fulgte op ved at nedsætte

arbejdsgruppes anbefalinger som danner baggrund for det her lovforslag lovforslaget

men det rummer bestemt nogle elementer som går i den rigtige retning nu bliver virksomheder som producerer medicinsk udstyr også omfattet af reglerne for at samarbejde mellem virksomhed

nogle tilfælde godkendes der bliver stillet større krav til hvilke oplysninger

det synes vi også er et fremskridt vi savner at regeringen turde gå videre de medlemmer af regeringens arbejdsgruppe som repræsenterer patient og forbrugerinteresser skriver jo meget klart at de ønskede

at man i højere sikrede uvildige sundhedspersoner og de efterlyser konkret at man arbejdede hen imod

økonomiske mellemværender mellem industri og sundhedspersoner de fremhæver også

var skrappere i forhold til hvad man må eje af aktier i en lægemiddelvirksomhed når man selv er læge de ønsker deler vi jeg synes også at man er

gråzone når man begynder at skelne mellem forskellige typer af samarbejde og kategoriserer dem forskelligt fremover kræver undervisning og forskning i samarbejde med industrien ikke en egentlig godkendelse men blot en tilladelse mens rådgivning og tillidsposter

vil kræve et godkendelsesstempel mig bekendt findes der ikke noget der dokumenterer at den ene form for aktivitet skulle

have en mindre effekt på hvordan en læge bliver påvirket end end den anden form for aktivitet

at man nu skelner betyder at man rent faktisk vil gå ned i substansen af nogle af de her ting

problem ved at lave den her skillelinje som ikke har hold i virkeligheden vi efterlyser også at man offentliggør endnu mere sponsorering af rejser

fremhævet som eksempler på noget man kunne offentliggøre

under det her som arbejdsgruppen ikke forholder sig til

at sikre en uafhængig drift og et uafhængigt ejerskab man kunne også kigge på hvordan man kunne styrke sundhedspersoners mulighed for efteruddannelse og forskning hvor industrien ikke var en del af det

på den måde skabe noget mere balance opsummeret synes vi det er

gerne set endnu flere skridt men vi stemmer altså for

af optimale sundhedsprodukter og behandlinger at samarbejdet mellem private virksomheder og det faglige og videnskabelige miljø kan foregå effektivt og problemfrit danmark har førende virksomheder inden for medicinalindustrien og vi kan støtte lovforslagets hensigt

at understøtte et givtigt samarbejde baseret på faglighed uvildighed og åbenhed til gavn for erhvervslivet og i særdeleshed for patienterne lovforslaget indeholder desuden en række ændringer på baggrund af nye eu regler det drejer sig om ændringer i forhold til transitkontrol overvågning af lægemidler samt

at sikre at udbuddet udbuddet af forfalskede lægemidler reduceres vi kan dog ikke støtte lovforslagets element om nye krav til registrering af industritilknytning den foreslåede tilladelsesordning hvor eksempelvis læger skal indhente en tilladelse fra sundhedsstyrelsen ved ejerskab eller anden tilknytning involverer et uhensigtsmæssigt uhensigtsmæssigt bureaukrati og administrative byrder for de berørte personer

indrømme at jeg blev noget overrasket da jeg læste det her lovforslag om at det skulle være en

man puljer en masse nye regler ændringer i ét lovforslag så gør det det altså ikke til en reform

adskillige reformer for eksempel på boligområdet hvor vi puljede jeg ved ikke hvor mange ændringer af regler i ét lovforslag så skulle det så også have været en reform nej

ændring af nogle regler det er gennemførelse af et rigtig vigtigt arbejde der kommer fra en arbejdsgruppe men noget bliver heller ikke en reform fordi det er væsentligt

en reform vi stod med nu håber jeg

arbejder med og behandler her i folketingssalen

alle sammen er væsentlige ellers står det godt nok skidt til

ændringer af reglerne vi står med her

sat i gang for flere år siden

indenrigs og sundhedsminister som

der blev fremsat i oktober to tusind og ti

og andre sundhedspersoners samarbejde med lægemiddel og medicoindustrien

det er vi jo alle sammen interesseret i arbejdsgruppen blev lige

to tusind og tolv hvor den nuværende sundhedsminister satte gang i det her væsentlige arbejde og det er jo det jeg nok vil fokusere lidt

der er som sagt masser af andre ting i det her lovforslag

at der skal være åbenhed og gennemsigtighed så der ikke

spørgsmålstegn ved hvad det er for en behandling en læge sætter i gang eller der opstår nogle myter om nogle interessekonflikter

af det som vi også er rigtig glade for

at man som læge slet ikke må

at tro at en læges udskrivning af medicin eller behandling egentlig skulle blive mere uvildig af at man fuldstændig forbyder læger at

investere i medicinalaktier

det slet ikke er kommet ind i lovforslaget

der er kommet rigtig mange

høringssvar på det her lovforslag og det fremgår også

de forslag der kom fra arbejdsgruppen og det arbejde som arbejdsgruppen har siddet med igennem et stykke tid så vi kan støtte det her lovforslag

ordet reform hvad det må udtrykke og ikke udtrykke

så har vi nok ramt ret godt med de her nye regler

men nogle regler vi moderniserer

vi opruster så synes jeg

set det er fint at bruge begrebet reform men vi kan jo tage nudansk ordbog når vi

tidspunkt mødes til gløgg og æbleskiver i sundhedsudvalget og finde ud af

et synonym for det tilliden til vores

guld værd

står konkret i mødet med patienter med vurderinger i deres hænder som kan betyde forskellen på

bliver sund og rask igen vi har og heldigvis for det et utrolig ikkekorrupt land

i mange undersøgelser der bliver lavet og det gælder også inden for vores sundhedsvæsen det skal vi være exceptionelt glade for det betyder meget for vores demokrati det betyder meget for vores økonomi det betyder også rigtig meget for danskernes grundlæggende tryghed i livet at man ikke bare har et sundhedsvæsen med fri og lige adgang

være tryg ved at der er en stærk faglighed der er styrende her vi har

det er sværere at tiltrække læger de klogeste hoveder inden for deres felter til forskning uddannelse og det samarbejde vi har brug for finder sted og som vi i øvrigt har en hundredårig lang tradition for i danmark

flere kan overleve alvorlig sygdom få udviklet nyt

eller andet efter sygdom vi har rigtig meget brug for det her samarbejde og

alvorligt når vi hører fra industriside erhvervsside at det er svært at tiltrække læger fordi

at man er i tvivl om hvorvidt man har lyst til at indgå samarbejde af frygt for at overtræde nogle nogle normer eller

endelig har vi også kunnet konstatere at der med tilbagevendende mellemrum bliver rejst usikkerhed om

hvorvidt patienterne kan have den grundlæggende tillid til lægers habilitet

vigtige store danske industrier lægemiddelindustrien og medikoindustrien

en helt ny og øget åbenhed at vi får klare regler

en lang periode med usikkerhed hvis der bliver behov for at justere reglerne men

det her lovforslag i virkeligheden rummer gaver til alle sider i denne søde juletid

gavn for patienterne deres behandlingsmuligheder deres sikkerhed deres tillid til de sundhedspersoner der behandler dem

de klogeste hoveder her i landet til at udvikle nye produkter nye lægemidler

endelig vil det her også være et værn for sundhedspersoner der hvis de lever op reglerne vil vide at nu er der altså klare linjer

er jo blevet gennemgået meget godt af ordførerne jeg vil ikke på samme måde

at få ændret samarbejdet med medikovirksomheder i dag er det område helt uden regulering det er en markant

og så går det igen i den nye regulering både det vi lovhjemler her og det der skal laves med aftaler og bekendtgørelser at der skal være en ny og øget åbenhed det tror jeg er vejen frem også for

habilitetsvurderingerne gjort til en fuldstændig integreret del af sundhedspersoners faglighed i alle sammenhænge

og myndigheder får pligt til at underrette hinanden

været inde på to nye opgaver til sygehusapotekerne med lovændringerne her med det ene

det er dyre lægemidler som har en kort holdbarhed og derfor er det helt hensigtsmæssigt at bruge sygehusapotekernes produktionsfaciliteter og ekspertise til

anden ændring er at sygehusapotekerne kommer til at kunne sælge råvarer til lægemiddelfremstilling i mindre portioner til hinanden

kan vi udnytte apotekernes produktionsfaciliteter mere rationelt vi kan få større forsyningssikkerhed og mindre spild af råvarer omend det er en lille ændring er bestemt også værd at

jeg ser frem til den videre debat af lovforslaget og og besvarer selvfølgelig med stor

helbred med det her totalforbud mod at læger og andre sundhedspersoner

som ministeren var ude at foreslå

for lægers habilitet vi med en ganske særlig

mener jeg hvor man ikke som i andre faggrupper kan lave en konkret habilitetsvurdering når man sætter sig ned og skal gennemføre en ejendomshandel eller hvad det kan være

grundlæggende er tillid til lægers habilitet i alle sammenhænge

er nogle former for samarbejde som er ukontroversielle som vi har en stor interesse i og hvor man skal registrere sig for

vi har brug for åbenheden jeg tror at det allervigtigste for at få den grundlæggende tillid

at hverken patienter eller læger eller medier skal føle er noget der er stukket under stolen men at der er den åbenhed

søge om tilladelse og så

de personer der sidder og træffer beslutning og rådgiver

vi skal bruge vores offentlige summer det synes jeg er det rigtige snit at lægge jeg jeg har aldrig nogen sinde påstået

jeg ved at man ved at udskrive medicin i sin egen praksis kan påvirke den ene eller den anden aktiekurs det er jo at latterliggøre diskussionen men jeg synes det

for at man kan have tillid til lægers habilitet for det har vi alle sammen brug for

svar som var et meget meget langt svar på et meget simpelt spørgsmål at fordi ministeren ønskede at rejse en debat hvor ministerens eget forslag til løsning

nu lægger man så et lovforslag frem som så har en god løsning

hvis jeg har det og det økonomiske engagement

sige at der skal være en nulgrænse som jo var det vi diskuterede er

set gældende for en afgrænset gruppe her det synes jeg er rigtig fint

have en åben diskussion om hvor den afgrænsning skulle gå

rådgiver myndigheder om ibrugtagning valg af medicin så skal man

det er hysterisk at tale om en sådan nulgrænse men jeg tror faktisk noget af det der skal til for at sikre at vi også fremadrettet kan have den grundlæggende dybe tillid til vores sundhedspersoner som vi heldigvis har i det her land

gerne afslutningsvis bare understrege det er noget vi slet ikke kan overvurdere hvor dyrebart

det er også fordi de danske uddannelsesinstitutioner ikke befinder sig på isolerede øer men indgår i nationale og internationale sammenhænge efter at de borgerlige partier har indkaldt uddannelsesministeren til denne forespørgselsdebat har uddannelsesministeren nedsat et ekspertudvalg der skal belyse kvalitet disse anbefalinger ser vi naturligvis frem til i foråret men vi håber da at regeringen selv har et kvalitetsbegreb når det gælder uddannelse derfor ser vi også frem til i dag at høre hvad såvel ministeren som regeringspartiordførerne har på hjerte i den henseende så på vegne af de borgerlige partier

uddannelser af ypperste kvalitet

også helt afgørende for danmarks udvikling som samfund fremsynede politikere og engagerede samfundsborgere har gennem tiderne bevirket at uddannelserne er gået fra at være et privilegium for de få til at være en ret for alle danskere formålet har været at myndiggøre hver enkelt borger men årsagen har også været at vi som samfund aldrig har haft mulighed for at læne os tilbage i visheden om at store naturressourcer kunne sikre vores vækst og velstand regeringens udgangspunkt er det samme gennem uddannelse vil vi gøre hver enkelt i stand til at udleve sit fulde potentiale og gennem uddannelse vil vi sikre at danmark ikke mister en eneste arbejdsplads fordi vi ikke havde folk med de rette kvalifikationer til at løse opgaverne regeringens målsætning om at tres procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse og fem og tyve procent en lang videregående uddannelse er et vigtigt element i vores plan

at sikre vækst og beskæftigelse i danmark det er afgørende målsætninger som vi står fast på men vi vil ikke alene uddanne flere vi vil også uddanne bedre og de offentlige investeringer i de videregående uddannelser skal anvendes målrettet til at sikre en høj faglig kvalitet af de videregående uddannelser flere har fremført det argument at det høje optag fører til dårligere kvalitet på de videregående uddannelser jeg godtager ikke præmissen og især ikke når regeringen finansierer det øgede optag krone for krone så kan vi også tillade os at forvente at kvaliteten hæves og at det gøres inden for de eksisterende økonomiske rammer jeg er bekymret over de meldinger jeg har fået om vigende kvalitet

timer manglende forskningsbasering og behov for nye undervisnings og eksamensformer

også bekymret over en for høj dimittendledighed samtidig med at relativt få videregående uddannelser er målrettet ansættelse på det private arbejdsmarked som skal skabe vores velstand derfor har jeg nedsat et hurtigtarbejdende uafhængigt ekspertudvalg der skal komme med konkrete anbefalinger til hvordan kvaliteten på de videregående uddannelser kan styrkes allerede til marts forventer jeg at få anbefalinger til hvordan uddannelsernes kvalitet relevans og sammenhæng kan styrkes udviklingen viser at i de sidste ti år er andelen af studerende der fuldfører en videregående uddannelse steget i samme periode er frafaldet reduceret mens studietiden tilsvarende er faldet nu skal vi sætte fokus på at

kvaliteten af uddannelserne til et højere niveau

forventer jeg mig meget af udvalgets arbejde med både at kortlægge udfordringens karakter og omfang og stille konkrete forslag til forbedringer først havde vi folkeskolereformen så kom regeringen

et uddannelsessystem hvor kvaliteten er så høj at alle studerende får det størst mulige udbytte af deres uddannelse

uddannelsesinstitutionerne i højere grad orientere sig i retning

skabt et videregående uddannelsessystem der hænger bedre sammen med flere muligheder for den enkelte studerende vi har et stort ansvar for at den enkelte uddannelsesinvestering står mål med anstrengelserne at tiden er brugt fornuftigt og at alle undervejs udfordres til at indfri deres højeste potentiale uddannelsesvalget er samtidig et af de livsvalg som får størst konsekvenser for ens fremtidige arbejdsliv og det er i det lys jo en kæmpe investering det skal være både spændende og udfordrende at tage en uddannelse når vi sammenligner os med andre lande har vi

gode faglige studiemiljøer det indebærer blandt andet flere og bedre undervisnings og vejledningstimer men det handler også om indholdet i uddannelserne om organiseringen af studietiden om tilrettelæggelsen og kvaliteten af undervisningen de studerende skal have udfordringer der matcher et fuldtidsstudium danske studerende bruger sammenlagt mindre tid på undervisning selvstudie og studiejob end studerende i en række europæiske lande vi skal samtidig passe på med at uddannelserne ikke lukker sig om sig selv og fokuserer på deres egne interne kvalitetsbegreber uddannelsesinstitutioner skal ikke blot have fokus på sidste eksamen men også tænke på de færdiguddannedes første job

man adskiller kvalitet og relevans

altså ikke ude på arbejdsmarkedet hos virksomhederne hvor folk skal ansættes der er kvalitet det som er relevant

uddannelsesinstitutionerne fra de nye erhvervsakademier der udvikler uddannelserne i tæt samspil med lokale aftagere til de traditionsrige humanistiske fakulteter der sender flere og flere dimittender ud i

kvalitet og relevans er prioriterede temaer i udviklingskontrakterne og på finansloven for to tusind og fjorten er der igen afsat øgede bevillinger til de videregående uddannelser i modsætning til hvad vores forgængere havde for vane i deres sidste år

finansierer vi det øgede optag krone for krone vi viderefører taxameterforhøjelsen til humaniora og samfundsvidenskab på universiteterne og det betyder at finansieringen ligger fast på det høje niveau helt frem til to tusind og sytten det samme gælder universiteternes basismidler til forskning de har aldrig været højere og regeringen har sikret at der er ro om budgetterne

vi sikrer også bevillingsløftet til udvikling og evidensbasering af uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler

regeringen prioriterer mange midler til forskning og uddannelse og derfor skal vi også turde forvente at vi får topkvalitet for pengene for at styrke kvalitetssikringen af de videregående uddannelser har regeringen og folketinget indført et nyt akkrediteringssystem som stiller højere krav til uddannelsesinstitutionernes daglige arbejde med kvaliteten fokus er på om hele uddannelsesinstitutionens måde at arbejde med kvalitet på er velfungerende i den daglige praksis det betyder at ledelserne skal tage et klart ansvar for kvaliteten

regeringen har også indgået brede aftaler om lærer og pædagoguddannelser

det centrale er at de studerende fremover bliver bedømt i

til hvad de kan og ikke bare hvad de har været igennem rigsrevisionen konkluderede i efteråret

at det lave undervisningstimetal på nogle universitetsuddannelser giver risiko for at de studerende ikke reelt går på en heltidsuddannelse samt at den lave forskerdækning på nogle uddannelser kan betyde at de studerende ikke modtager tilstrækkelig forskningsbaseret undervisning vi ønsker øget fokus på studieintensiteten derfor har vi igangsat et projekt om opgørelse af undervisnings og vejledningsaktiviteter på de videregående uddannelser som også skal skabe en større gennemsigtighed for de studerende der får grundlag for at vælge uddannelserne ud fra de oplysninger vi ønsker også at skabe en kultur hvor de talentfulde og motiverede studerende får de bedste muligheder for at udfolde deres potentiale vi skal både understøtte forskeren i verdensklasse og den innovative sygeplejerske

debatoplægget plads til talenterne og netop nu arbejder vi på at skabe friere rammer for institutionernes arbejde med talent uddannelsesinstitutionerne skal have mulighed for at lave talentspor med ekstra ects point målrettet talenter og bedre rammer for udmærkelse og anerkendelse

en anden måde at øge kvaliteten og skærpe relevansen i uddannelserne

øget internationalisering internationalisering handler om globalt udsyn kompetencer i sprog og en bredere kulturforståelse regeringen lancerede i juni måned en handlingsplan med en række initiativer der primært skal få danske studerende i praktik eller studieophold rundt

vi vil følge op med udspil til hvordan man også i fremtiden kan tiltrække og fastholde de dygtigste internationale studerende men som nævnt får jeg altså løbende meldinger fra studerende fra erhvervslivet fra undervisere og censorer der forstemt fortæller historier om kvalitetsudfordringer på vores videregående uddannelser evaluering af censorordningen

også her er problemer vi nødt til at sikre at dialogen mellem censorer censorformænd og universiteterne bidrager til kvalitet i prøve og eksamenssystemet herunder kvaliteten af det faglige niveau i eksamensopgaverne der er afhængig af uddannelse store forskelle på hvor stor en andel af dimittenderne der kommer i arbejde nogle uddannelser har en stabil høj beskæftigelsesfrekvens mens der er uddannelser som i en længere årrække har haft en beskæftigelsesfrekvens på kun halvtreds procent og der er i øvrigt også

de fremtidige dimittenders løn vi skal overveje om der er noget som kan gøres anderledes de steder hvor der år efter år er meget lav beskæftigelse kun to og halvtreds procent af de universitetskandidater der har været på arbejdsmarkedet i ti år har ansættelse i den private sektor

en tid hvor væksten primært vil ske på det private arbejdsmarked som en del af vækstplan dk har regeringen sat en ambitiøs

tyve målsætning på tyve milliard kroner i bnp vækst og regeringens ambition er at de videregående uddannelser i højere grad skal bidrage til vækst og velstand

sammenligninger ligger vi under gennemsnittet og det skal

øges til gavn for den enkelte og til gavn for samfundet det skal ske i dialog med sektoren med arbejdsmarkedets parter med de studerende og andre aktører udvalget kommer til foråret med

første rapport hvor fokus er på den overordnede struktur og de lovgivningsmæssige rammer mens udvalgets anden rapport der kommer til efteråret vil have fokus på institutionerne og uddannelsernes indhold udvalget skal blandt andet se på hvordan der kan sikres højere faglighed så den enkelte udfordres til at indfri sit højeste potentiale hvordan der kan frigøres mere tid til undervisning hvordan uddannelsesforløbene gør de studerende klar til arbejdsmarkedet og hvordan der kan skabes mere åbenhed om uddannelsernes resultater jeg har givet udvalget frie tøjler til

formand er at det formentlig er spild af tid og kræfter hvis man fokuserer rigtig meget på betalingsuddannelser hvordan brugerbetaling skal føre til at vi når målet om

både at uddanne flere og bedre har jeg svært ved at se men jeg ser frem til udvalgets anbefalinger som skal give os et solidt afsæt for endnu en uddannelsesreform som kan give et godt bidrag til det som er danmarks altafgørende udfordring nemlig hvad vi skal leve af i fremtiden

ministeren har åbnet et nyt kvalitetsbal inden for den danske uddannelsessektor hvor man kan bekymre sig om balancen mellem kvantitet og kvalitet ministeren har som just redegjort for nedsat en ekspertgruppe der skal vurdere kvalitet og relevans i det danske uddannelsessystem gruppen skal barsle med flere rapporter som vi politikere skal se igennem og eventuelt handle på derudover skal ekspertudvalget bibringe os en definition på kvalitet der skal ligge til grund for anbefalingerne det er nødvendigt at debattere kvalitet

alle tider fordi kvalitet ikke er en stationær størrelse

så politisk som kvalitet i uddannelsessystemet ikke bør overlades til ekspertgrupper det bør håndteres af politikere der brænder for at forandre det danske samfund med uddannelse dannelse og oplysning som redskaber i venstre er vi ikke i tvivl om hvad vi forstår ved kvalitet i uddannelsessystemet for det første handler kvalitet om ånd og almen dannelse den enkelte studerende skal

til at kunne forstå sammenhænge i et historisk og kulturelt perspektiv mennesket er ikke støv alene det gennemtrænges af ånd som grundtvig skrev det derfor handler det grundlæggende set om at blive uddannet til det liv man skal leve som myndiggjort borger hvor man tager ansvar for sig selv og sine men også for det samfund man er borger i åndrighed kan ikke tælles men er altafgørende for resultatet i sidste ende derfor er det også bekymrende hvis ministerens kvalitetsprojekt bliver indsnævret til djøficerede kategorier som kun kan tælles måles og vejes dannelse som en del af uddannelsen bidrager til at man bliver et livsdueligt menneske der har muligheden for at forandre egen livssituation det er venstres udgangspunkt livsdueligheden for danske elever og studerende at dannelse i uddannelsen bidrager til livsduelighed og at livsdueligheden bidrager til frihed spørgsmålet bliver da hvilken dannelse der skal

for at blive et livsdueligt menneske svaret er enkelt det handler om måden man forholder sig til stoffet sig selv og andre mennesker på dannelse er ikke blot en videnskategori nej det er en forholdelsesmåde der er almendannelse i form af livsduelighed demokrati og medborgerskab

fremgår af folkeskolens formålsparagraf og der er professionsdannelse i form af arbejdsduelighed og virksomhedsforståelse begge er væsentlige men almendannelsen er forudsætningen for professionsdannelsen for det andet handler kvalitet om faglig kunnen studerende må betragtes som individer der tager en håndværksuddannelse man skal være i stand til at håndtere de grundlæggende metodiske redskabsfag for at blive kvalitativt uddannet det handler om akademisk og professionsorienteret håndværk med faglighed som omdrejningspunkt her må overliggeren altid sættes højt af undervisere og uddannelsesinstitutioner derudover er den forskningsbaserede undervisning altafgørende for kvaliteten det er nødvendigt at de studerende møder de dygtigste

i form af undervisere så tidligt som muligt på studiet så de udfordres maksimalt og får dygtige forbilleder kvaliteten kan derudover måles i den studerendes evne til at tænke selvstændigt kritisk reflekterende og tværdisciplinært med indsigt i forskellige fagligheder til at understøtte dette er den enkeltes selvansvarlighed helt afgørende

studerendes selvdisciplin væsentlig for resultatet derfor må uddannelsesinstitutionerne og underviserne anspore til selvstændighed blandt de studerende udfordre potentialet og kreativiteten for viden er ikke anvendelig uden kreativitet og forståelse af sammenhænge sammenhænge der netop retter sig mod erhvervslivet og det arbejdsmarked som de studerende

at selve uddannelsen skal gøre den studerende i stand til at indgå på en arbejdsplads så man ikke uddanner sig med totalt unyttige kompetencer for det samfund og det arbejdsmarked man skal indgå i for det tredje og sidste handler kvalitet om at den studerende tilegner sig evnen til at kunne forvalte sin viden og kunnen nationalt og internationalt uanset om det er som ansat i en virksomhed eller som forsker der publicerer artikler eller bidrager til konferencer nu afventer vi eksperternes dom vi ser frem til debatten og håber at eksperterne husker på einsteins ord om at alt hvad der kan tælles

så har jeg vedtagelse på vegne af alle folketingets partier

skiftende regeringer har skabt grundlag for at stadig flere unge får en videregående uddannelse

behov for fornyet fokus på uddannelsernes kvalitet og relevans både i nationalt og internationalt perspektiv kvalitet er når alle studerende bliver udfordret til at udfolde deres potentiale til det yderste og ansvarsfuldt leverer deres ypperste præstationer gennem hele studiet kvalitet handler om almen dannelse og høj faglighed om tid til fordybelse og god undervisning og om den studerendes evne til at tænke selvstændigt kritisk reflekterende og tværdisciplinært folketinget konstaterer at regeringen har nedsat et kvalitetsudvalg og opfordrer regeringen til i indeværende folketingsår at indlede politiske forhandlinger med henblik på at skabe grundlag for en øget kvalitet på alle niveauer

at når man optager flere på uddannelserne så falder kvaliteten nærmest sådan per automatik

et skred men det er klart at vi er opmærksomme på at der kan være en udfordring i hvordan man håndterer kvaliteten når man har et meroptag vi har også set med en vis skepsis

kommissorium er der er rigtig gode elementer i det men der er også nogle udfordringer i forhold til hvordan de forstår kvalitet set ud fra en ekspertsynsvinkel

om der er nogle områder vi gerne vil løfte rent kvalitativt det er der blandt andet ønsker vi et øget fokus på almen dannelse højere krav

hele delen af den måde vi optager på

akkrediteringsinstitutionen eller lignende har været involveret i den del men at man nedsætter en ekspertgruppe dermed siger vi jo så samtidig i kronikken

noget problem med at man diskuterer kvalitet og det er jo også hele fundamentet for vores debat i dag

vi rejser forespørgselsdebatten hvilket vi gjorde lige efter sommerferien var der ikke nedsat nogen ekspertgruppe og derfor havde vi et ønske om

drøfte kvalitet generelt set og det er jo også det der fremgår af

men vi glæder os over at ministeren har lyttet til de borgerlige partier vi kan godt undre os over at ministeren ikke er i en tættere dialog med

der sikrer kvalitet i uddannelsessystemet inden man nedsætter en ekspertgruppe men det skal vi så gerne gøre på ministerens vegne og møde op til forhandlinger når vi har ekspertgruppens anbefalinger

enhedslisten er meget enige om tilgangen

område der har vi nok en minister der er ramt lidt mere af ekspertinteresse

et bredere perspektiv derfor har jeg jo lagt vægt på både i min kronik og i min ordførertale at forudsætningen for kvalitet blandt andet er almendannelse og det er et vigtigt historisk perspektiv

man jo også sige at modtagelsen af ministerens ekspertgruppenedsættelse har været en anelse lunken i uddannelsesmiljøet det kan man se af forskellige udtalelser forskellige steder vi vil ikke polemisere

som ministeren har nedsat vi vil blot anføre at vi er skeptiske over for det fokus der er

det her handler om at løfte kvaliteten set i et bredt spektrum og derfor har jeg også som jeg sagde til fru rosa lund klart en idé om hvordan vi håndterer ekspertgruppens udsagn når først anbefalingerne ligger

uddannelse også universitetsuddannelserne skal gøres tilgængelig for alle der har evnerne og viljen til at dygtiggøre sig til gavn for sig selv og for fællesskabet

flere omgange mødtes her i salen til forespørgsler der kredser om kvalitet i vores uddannelser det vidner

der optager os alle det er godt og jeg hilser debatten velkommen

for få undervisningstimer utilstrækkelig forskerdækning af undervisningen for lav studieintensitet for højt frafald og uddannelser hvor stor en andel af dimittenderne har svært ved at finde arbejde efter endt uddannelse men det spørgsmål

om at kagen smager af mindre når flere inviteres til at dele den præmis køber jeg ikke

og uddannelse af høj kvalitet vi insisterer på at det er muligt at byde flere studerende velkommen på vores uddannelser samtidig med at vi højner kvaliteten

tilkendegav alle folketingets partier da også her i salen at der var bred opbakning til regeringens målsætning om at fem og tyve procent af en ungdomsårgang skal have en lang videregående uddannelse så langt så godt der er som nævnt god grund til at se

kvaliteten efter i sømmene

handler et kvalitetsløft i uddannelserne om konkrete mærkbare forbedringer for dem som har deres gang på vores uddannelsessteder kvalitet handler om at blive uddannet

arbejdslivet det handler om almen dannelse og om høj faglighed så der er nogle ting der går igen fra venstres ordførers definition

skabe sammenhæng og fjerne barrierer i uddannelserne så det er overskueligt og muligt for de studerende at sammensætte den uddannelse de ønsker det handler om at motivere og dygtiggøre både de talentfulde unge fra boglige såvel som ikkeboglige hjem

så danskerne bliver bedre uddannede og

kan skabe en bedre fremtid for sig selv og for fællesskabet vi har gennemført og vil fortsat gennemføre

vil forbedre kvaliteten af vores uddannelser lad mig bare nævne fire årige basisbevillinger til universiteterne fuld finansiering af det øgede studenteroptag fastholdelse af taxameterløftet på humaniora og samfundsvidenskab nye udviklingskontrakter med klare mål om bedre kvalitet

giver bedre studiemiljø og arbejdet med bedre sammenhæng i uddannelsessystemet som skal sikre fleksibilitet og større gennemsigtighed der er mange flere ting

give os et afsæt for at diskutere hvordan vi kan sikre at alle studerende bliver udfordret til at udfolde deres fulde potentiale udvalget skal blandt andet se på hvordan der kan sikres højere faglighed frigøres mere tid til undervisning og hvordan uddannelsesforløbene kan gøre de studerende endnu mere klar

så til sidst sige at alle folketingets partier jo stod bag den akkrediteringslov som vi vedtog tidligere på året

en lille passage fra kvalitet og relevans af de videregående uddannelser

og leve op til internationale standarder

for at matche kompetencebehovet i den private og offentlige sektor det er regeringens målsætning at tres procent af en ungdomsårgang

videregående uddannelse målsætningerne skal nås uden at gå på kompromis

ud over den nye akkrediteringslov ud over alle de andre ting vi har gjort

set en almen betragtning fra rigsrevisionen men

ordføreren om ordføreren har kendskab til enkeltsteder hvor der ikke er den undervisning der skal være

på de samfundsvidenskabelige uddannelser

at vi fra regeringspartiernes side nu siger det skal vi selvfølgelig ikke sidde overhørig vi er nødt til at se på hvordan vi så

nogen ting i den definition men sige

ser den almene dannelse altså at man er

uddannet både til at kunne få et job bagefter men også til at kunne

ikke at man sådan skal ned at skrabe bunden hvis man skal optage flere i vores uddannelsessystem vi har

men som aldrig kommer videre i en videregående uddannelse det gælder i høj grad studerende fra ikkeboglige hjem og der mener jeg vi har en fælles opgave i at sørge for at vi får

at universiteterne og uddannelsesinstitutionerne generelt bør gøre brug af andre optagelseskriterier end karakterer vi har jo givet dem frihed til i højere grad at kunne anvende kvote to og for eksempel optagelsessamtaler som gør at man på den måde ikke kun kigger på karaktererne men også på motivationen hos den enkelte

og måske særlige evner inden for det område

samme

selvfølgelig en fælles opgave i at sikre at det kan ske med

gerne højere kvalitet i vores uddannelser det er ambitionen

at vi skal turde forvente at det kan lade sig gøre

spørgsmålet er hvad kvalitet

for forskning videregående uddannelser den anden dag to foretræder som jeg synes illustrerer det her ganske meget

var mange andre ting man skulle end at studere og

være fuldtidsstuderende vi havde også et andet foretræde med nogle studerende der var meget engagerede i innovation og de var interesserede i

kunne supplere deres uddannelse selvfølgelig tog de deres uddannelse men kunne supplere det på en positiv måde

er det rigtig godt at vi får gjort noget ved alle mulige rammer og får håndteret de udfordringer som man kan have

med plads med struktur og med ordentlig undervisning selvfølgelig skal det være på plads men det nytter bare ikke ret meget hvis vi samtidig har en stor gruppe studerende som ikke er motiverede det er muligt at de har potentialet

men samtidig

for stor en del ikke er motiverede der var en

dr2 i sidste uge som jeg synes illustrerede det

udfordringer der pegede på spørgsmålet om

for mange ind er der simpelt hen for mange der ikke er motiverede på de uddannelser de kommer ind på

fører det så til at man har en tilbøjelighed til at lade dem bestå

og endelig hvordan sikrer vi at dem der så kommer ind er motiverede

vi gør som samfund

når holdningen bliver sådan

de studerende mener at de har ret til at få en uddannelse men ikke mener at det skal være et krav at de skal tage en uddannelse

når man siger at den taxameterordning

få de studerende smidt ud når de tager den sidste eksamen så det kan give en vis tilbøjelighed til

lade dem bestå der var en rundspørge som blev

at en og tredive procent oplevede at der var lavere faglige krav end da de startede på deres uddannelser i sin tid

studerende har bestået et fag uden at have det faglige niveau

der var en lektor fra niels bohr instituttet som fortalte at han

undervisning hvor han et par gange havde dumpet halvtreds procent af de studerende

dygtige nok han stod lige pludselig med et brev fra ledelsen

vendt til at han skal have en bedre undervisning men han følte i hvert fald

klar opfordring til at sikre

hans påstand er

der var en rektor fra aalborg universitet

sagde lidt bekymrende at på baggrund af at man har en aftale med undervisningsministeren om at firs procent skal bestå

så derfor vil jeg sige at én ting er at vi kan se frem til kvalitetsudvalgets arbejde og resultater men

det jeg først og fremmest gerne vil høre lidt mere om i dag

hvordan vi sikrer at vi får studerende ind der

motiverede til at tage de uddannelser

på deres uddannelse ødelægger vi uddannelsessystemet for dem alle sammen

vi får presset mange igennem men så får vi i hvert fald et kvalitetsniveau der falder

på det her område jeg vil gerne tage fat i tre ting nemlig økonomi

ind til hvordan vi vil sikre kvaliteten samtidig med at der bliver optaget flere studerende og jo godt forstå at

spørger om det når man nu selv valgte en model hvor man tog pengene fra de eksisterende studerende for at betale for nye studerende

meget optaget af at der skal være lige så høj kvalitet for de nye studerende og derfor finansierer vi meroptaget krone for krone det er rigtig mange penge men vi prioriterer det også meget højt men kvalitet handler selvfølgelig om meget andet end penge

at undervise vores hjerne kan jo rent fysisk kun koncentrere sig i et vist rum tid ad gangen så uanset

altså bare død hvis man sidder i et varmt iltfattigt lokale og bliver tæsket igennem tre og firs

der brænder for sit fag kan sætte rammen for

bruger varierede undervisningsformer så lærer man meget mere og så bliver selv det mest nørdede stof gribende det fører til den tredje pointe relevans for en af de største skuffelser i min egen studietid var faktisk at uddannelsen var meget mindre koblet til virkeligheden og til de jobs som vi kunne risikere at komme ud og få end jeg selv havde regnet med vi er mange der dårligt kan huske hvad der stod når vi bare får besked på at læse fra side fire og halvfjerds til

at løse en rigtig opgave

bruges af nogen uanset hvor mange sider man så skulle læse for at kunne løse den derfor synes jeg vi skal bruge diskussionen om relevans til at skabe mere motivation hos de studerende det er ret slående at noget af det som oecds undersøgelse faktisk viser om danske folkeskoleelever er at de i meget høj grad lærer ting i skolen fordi det skal man i skolen og ikke fordi de

mange ting man skal lære fordi man på

tidspunkt senere skal bruge det til noget men man lærer bare så meget mere når underviserne gør sig umage for at vise meningen i det og man derfor som studerende bliver motiveret for at lære det og så husker man det også væsentlig bedre bagefter så

vi kommer til at bruge den her diskussion om kvalitet og om relevans

i stedet for at koncentrere os lidt mere om det første job

gymnasiereformen og den faldende

på universiteterne altinget har gennemført en undersøgelse der viste at otte og

de adspurgte undervisere i undersøgelsen sagde at at det faglige niveau

der skal gennemføre en videregående uddannelse til at sige tres

derfor handler debatten om kvalitet jo også i høj grad om hvordan vi sikrer at vi har nogle attraktive erhvervsakademier og professionsuddannelser

målsætning at så mange som muligt får en god uddannelse af en høj kvalitet det er ikke bare til gavn for samfundet det giver også den enkelte mulighed for at skabe en god og indholdsrig tilværelse derfor er det utrolig vigtigt at vi generation for generation sikrer at en stadig større andel af hver ungdomsårgang får en uddannelse som giver en sikker adgang til arbejdsmarkedet vi ved at globalisering og øget specialisering stiller stadig større krav til fremtidens medarbejdere og at det især er de ufaglærte som presses ud af arbejdsmarkedet på grund af den udvikling derfor ligger det mig og sf meget på sinde at vi kan fastholde et uddannelsessystem hvor der er fri og lige adgang til at tage en uddannelse samtidig skal der være gode muligheder for

videreuddanne sig så den enkelte medarbejder har mulighed for at tilpasse sig de nye kvalifikationer og kompetencer som efterspørges på arbejdspladserne derfor er jeg også glad for at der i dag er taget initiativ til en debat om hvordan vi kan fastholde og udvikle uddannelse af høj kvalitet

uden at kvaliteten dermed falder det skyldes at regeringen har valgt at prioritere uddannelsesområdet og dermed tilføre flere penge til området når optaget stiger for det andet har vi

udspillet til en reform af erhvervsskolerne samt ekstra midler til efter og videreuddannelse derfor fastholder vi ikke alene niveauet men også grundstenen til et endnu bedre uddannelsessystem samtidig har regeringen nedsat et kvalitetsudvalg som allerede til foråret vil komme med en række bud på hvordan vi kan styrke kvaliteten i de videregående uddannelser samlet set gennemfører regeringen således en række tiltag som medvirker til at fastholde og udvikle vores uddannelser i sf hilser vi det velkommen at også andre partier i folketinget vil samarbejde med regeringen om at fortsætte

få den her debat i dag i enhedslisten er vi meget optaget af at sikre

dermed ikke sagt

optage flere tværtimod mener vi i enhedslisten at der skal være lige adgang til uddannelse og at dem

sådan set skal have muligheden for det det skal bare ikke ske på bekostning af kvaliteten

derfor skal det øgede optag selvfølgelig finansieres især når det stiger så meget

vi nødt til at sikre at rammerne på de enkelte uddannelsesinstitutioner er i orden

at der kan blive leveret en undervisning af god kvalitet der skal være tilstrækkelig finansiering til at uddannelserne kan udbydes med et højt timetal med dygtige undervisere og med ressourcer til vejledning og tilbagemelding til de studerende ressourcer til forskning og vidensudvikling og ressourcer til udvikling studiemiljø læringsrum undervisningslokaler grupperum laboratorier specialepladser og så videre

netop derfor uddannelserne hvert år får penge som de kan

hvis de reelt skal skabe kvalitet i uddannelserne for eksempel er universiteternes tilskud blevet mindre år for år jeg siger ikke at kvalitet kun handler om flere penge men jeg siger at vi

anerkende at kvalitet koster penge det tror jeg at vi alle sammen ved når man skal købe ind til

vil man jo også gerne gå efter den

kvalitet og det koster lidt mere det gælder også i uddannelsessystemet

vi sikrer tilstrækkeligt med ressourcer til at finansiere

efterspørger

en gruppe studerende til et åbent samråd i

shirts hvor der stod nej til hurtigere ud reformen forud for det her samråd havde de universitetsstuderende blokeret deres uddannelser

underskrifter til uddannelsesministeren

nemlig den fremdriftsreform som et flertal her i folketinget har vedtaget

overrasket over at ordførerne bag den her forespørgsel er bekymret for at kvaliteten bliver dårligere som følge af det stigende optag men jeg er overrasket over at ordførerne bag den her forespørgsel som kommer fra partierne venstre konservative liberal alliance og dansk folkeparti ikke kan se

er den fremdriftsreform som de selv har lagt stemmer til

nemlig at det der bliver konsekvensen

de studerende bliver nødt til at droppe ud af deres uddannelser skaber en bedre uddannet arbejdskraft til erhvervslivet når det med den her reform bliver sværere

en virksomhed bliver sværere at tage et semester i udlandet og bliver sværere at have et relevant studiejob i enhedslisten er vi optaget af kvalitet i uddannelse men for os er kvalitet ikke at de studerende kommer hurtigere igennem men at de

hinanden i stedet for at kreditere uddannelsessteder for det faglige niveau de skaber

vi belønnet dem for at få elever og studerende igennem i den anden ende i stedet for at stile efter det højst mulige faglige niveau

vi sænket barren for at få alle med i stedet for at lave uddannelser der passer til livet og arbejdsmarkedet så har vi lavet uddannelser der passer til de unge der hvor de var da de kom ind vi sænker og sænker og sænker barren alt i den bedste mening men det er de unge der kommer til at betale prisen i stedet for at sige rent ud at ikke alle har evnerne til at tage

lang videregående uddannelse har vi hældt på med motiverende initiativer omsorg og støtte og det fortsætter den netop vedtagne folkeskolereform er en hån mod den almene dannelse og fagligheden det er statsliggørelse af barndommen hop og leg og pædagogstyret undervisning fagligheden endnu engang lidt et grusomt nederlag den røde regering siger at den

uddannelsesregering men det er ikke til at se det hvis man ikke lige ved det i hvert fald har de ikke taget fat på de faglige svigt vi i dag byder børn og unge i vores uddannelsessystem eller jo en lille flig uddannelsesministeren har nedsat et udvalg til at se på det der med

kvalitet i de videregående uddannelser så er det jo gjort

for et udvalg der er brug for at stoppe op og vende om i stedet for at tænke i tvang og omsorg må vi tænke i frihed og faglighed i stedet for at tænke detailstyring af uddannelser og uddannelsessteder må vi se på hvad der kommer ud og give frihed til de professionelle i stedet for at pakke ind i vat må vi have ansvarliggørelse af uddannelsessteder af undervisere af unge og forældre det politiske fokus har været på at øge andelen af unge med videregående uddannelser det har kostet i forhold til fagligheden både af den simple årsag at man som underviser tvinges til at sætte niveauet lavere når der sidder en lang række unge på uddannelsesbænken med ringere forudsætninger for at lære og fordi taxameterprincippet om at kreditere uddannelserne for antallet af studerende

det faglige niveau filer fagligheden ned langsomt men støt danmark er det land i oecd

bruger flest ressourcer på uddannelse og danmark er det land hvor studerende

største statslige støtte for at uddanne sig men kvaliteten følger ikke med resultatet bliver at vi skubber de unge ud til at frådende globalt arbejdsmarked hvor de kan få svært ved at klare sig med middelmådige uddannelser vi skylder de unge at klæde dem på til deres liv og arbejdsliv vi må genoprette et fagligt fokus i det danske uddannelsessystem det kan vi ikke gøre

at nedsætte et udvalg vi må se hele systematikken

bør lade os inspirere af harvard og oxford og deres akademiske resultater få gode erfaringer fra stanford london business school se mod singapore og forstå hvad det er de gør i bangalore både for at give uddannelserne et højere niveau generelt men også for at give plads og skabe udfordringer til de dygtigste studerende danmark er havnet i en uddannelseskrise jagten på kvantitet ligemageri og navlepilleri har bragt os

faglige krav er kuren tak

så er

højt kvalitetsniveau men koster så også lidt mere grundet vores høje omkostningsniveau

når jeg så sender mine børn i folkeskole og senere videre i uddannelsessystemet tror jeg jo egentlig på at de får verdens bedste uddannelse da vi jo har verdens dyreste uddannelse men sådan ser verden jo desværre ikke ud

hvilket så igen smitter af på det øvrige uddannelsessystem som først skal bruge tid

at højne niveauet til den uddannelse man nu er kommet ind på

på kvaliteten i de videregående uddannelser

fra folkeskole over ungdomsuddannelser til de videregående uddannelser godt kan synes som en pølsefabrik

fokuserer mere på kvantitet frem for kvalitet

så konstatere at regeringen nu har nedsat et kvalitetsudvalg

sender vi nogle af de dårligst præsterende fra gymnasierne videre på lærerseminarierne

er med til at gøre vores problem endnu større

både på ungdomsniveau og i det videregående system samfundsvidenskabeligt og teknisk uddannede har langt bedre erhvervsmuligheder end humanister og de genererer

nogle som slet ikke skal gå hele den forkromede uddannelsesvej men komme ud og bruge hænderne og hovedet lidt tidligere end vi har tradition for taxametersystemet kunne vi måske indrette bedre og med fokus på samfundsnytten

jeg mener at vi hele vejen igennem ungdomssystemet skal styrke evaluerings og præstationskulturen så vi motiverer de unge bedre belønner de hårdtarbejdende og får øjnene op for hvor vi kan hjælpe dem der har det sværest det kræver et opgør med lighedsmageriet og angsten for at gøre nogle kede af det ved at fortælle dem at de kan blive nødt til at vælge en anden vej eller slet og ret tage sig sammen

krav til karakterer for at kunne komme i erhvervsuddannelse og på gymnasium samt en omprioritering omprioritering af de videregående uddannelser i retning af erhvervslivets behov også for de studerendes skyld ansvar er det nye sorte med det udsagn

på dagsordenen både for den enkelte studerende men også for den enkelte uddannelsesinstitution og for den enkelte underviser kvalitet handler nemlig også om ansvar de unge skal uddanne sig til noget der rent faktisk

og at vælge en uddannelse man rent faktisk har tænkt sig

bruge til noget så måske er det på tide at vi også giver de studerende et økonomisk medansvar for at tage en uddannelse måske er det for nemt bare at uddanne sig uden tanke for fremtiden fordi det hele er gratis og der følger verdens mest generøse su med i hatten måske skal vi til at styrke det personlige ansvar også på uddannelsesområdet

er et udtryk for nogle af de elementer vi fra konservativ side gerne vil inddrage i den kommende politiske debat og forhandlinger

jeg har siddet og lyttet og jeg vil sige at jeg kvitterer for ministerens nedsatte kvalitetsudvalg men kan jo også have mine bekymringer for om det er det rigtige afsæt for de kommende politiske forhandlinger og derfor må jeg sige at

vil da gerne støtte op om at man måske bredt lavede en høring med nogle andre parter

er ved at være gået så jeg vil sige at jeg er glad for at vi alle sammen

teksten som gør at vi i foråret får en bred politisk debat

som brænder for det fag

nu engang skal undervise i og møder man en lærer

for det er ikke den type underviser vi har brug for

bliver gjort får et afsæt til at diskutere hvad kvalitet

bidrag der kom der som jeg i hvert fald på lange stræk

inddrage i arbejdet at det fremgår meget tydeligt af kommissoriet for udvalgsarbejdet at alle relevante parter skal inddrages

og som inddrager repræsentanter for alle de forskellige aktører der er på området frem for at lave en

meget interesseret diskussionen mellem mellem fru kirsten brosbøl og

forespørgernes tekst men jeg vil bare i al stilfærdighed gøre opmærksom på at

som man bør kigge på i øvrigt med en kritik

ministerie jeg har ansvaret for og

og undervisningens omfang og det synes jeg bestemt ikke man kan

bare gøre opmærksom på at det i den turnus der er lavet i

mere end femten procent af uddannelserne som har fået en betinget

lever op til de regler vi har sat for hvordan man skal bedrive uddannelse men nu ændrer vi jo grundlæggende på akkrediteringen

med fru kirsten brosbøl i at det at det er lidt mærkeligt at

vi var enige om at der var en række problemer og et af dem

venstres ordfører ikke kan pege på konkrete kvalitetsproblemer i den sektor jeg har ansvaret for men jeg vil nu alligevel

fat i mange af de rigtige ting jeg har også selv fulgt diskussionen i kølvandet på på den her dokumentarudsendelse hvor man også kunne konstatere at

er folk der består som ikke havde niveauet til det og som burde være dumpet det synes jeg også er en indikation på at der er

gøre noget ved vores egen evaluering af censorordningen som jeg var inde på i min besvarelse viser også at den feedbackmekanisme der ligger i en velfungerende censorordning heller ikke bliver anvendt

også dér er der udfordringer jeg tror så

også handler om hvilke krav og forventninger man møder de studerende med og det har vi jo da

gjort noget ved men jeg vil bare anholde én ting og det er

er både engagerede og motiverede

i min tid som minister er jo ønsket om eksempelvis at have studier med højere intensitet

er lidt underligt at man på den ene side ønsker en højere intensitet men

set tager skridt til at sikre studier af høj intensitet men min pointe er bare

det er motivationen der er problemet

vi jo i danmark af historiske grunde valgt at gøre det på

regering holdt optagesystemet i et jerngreb hvor man højst måtte optage ti procent

at en meget stor del af ansøgerne skal til optagelsessamtale for at finde ud af om de overhovedet har forudsætningerne og motivationen for at gennemføre uddannelsen men noget af det vi kommer til at diskutere

er jo også taxametersystemets indretning som givetvis også har

tema som jeg tror kommer til at fylde noget nemlig

faglige kvalifikationer men pædagogiske kvalifikationer altså

det at man er dygtig til sit fag er jo ikke nødvendigvis det samme som

tror jeg at vi kan få meget ud af at se på nogle af dem der har valgt at arbejde med det struktureret og se om ikke det

vis kan udstrækkes til at gælde hele sektoren fru rosa lund havde synes jeg også

det er jo en en sandhed man bare kan slå op

berettigelse har tværtimod

og selvfølgelig som følge af at der er kommet flere studerende der er aldrig investeret så meget i de videregående uddannelser i

vi er det land i den vestlige verden der investerer mest i vores unge uddannelsessøgende og vi har valgt at prioritere på trods af at det har været tider med meget knappe ressourcer har vi valgt at prioritere finansiere hver eneste nye studerende med et nyt

til det udgangspunkt det er at sige at når vi nu

hvad jeg er meget enig i og optaget af at vi gør at finansiere uddannelser

som en hjørnesten i vores velfærdssamfund

ikke det er urimeligt at stille krav til de studerende om at de så også

at det er muligt at få merit for både sin praktik og sit udlandsophold

de stiller uddannelse til rådighed på en måde så det er muligt at være fuldtidsstuderende jeg synes ikke at vi

var en stor uddannelsesmæssig krise

enig i at der er meget der tyder på at det ikke er gået den rigtige vej med kvaliteten jeg tror så også at det har handlet meget om at det ikke har været i fokus og det var vel også det fru merete riisager

været andre ting som er løbet med den politiske opmærksomhed

sætte en ny dagsorden for det det går rigtig godt med at få optaget og jeg tror det er vigtigt at vi løfter uddannelsesniveauet generelt

i danmark og at flere tager en uddannelse men det er også afgørende at kvaliteten højnes

også kan man sige på det principielle plan enig i at i at der er brug for at finde en vej til

give mere frihed i opgaveløsningen men til gengæld være meget mere stålsat på at vi når

de mål vi har både for den enkelte i forhold til at nå sit yderste potentiale og for samfundet i forhold til at vi får løst de opgaver der står foran hvor uddannelse spiller en

jeg synes ansvar har været sort længe eller hvad man skal sige

helt enig i at det er afgørende at alle aktører tager ansvar at vi tager ansvar for de politisk skabte rammer

vende tilbage og deltage jeg er rigtig glad for at den her debat

på det her område demonstrerer at uddannelsespolitik står højt på dagsordenen

en række fælles bekymringspunkter som vi vil adressere så vil jeg bare

som jo citerede einstein for at sige at ikke alt der kan tælles tæller og

i lommen og når vi så har forhandlinger og der igen og igen bliver rejst krav om ting vi lige skal indsamle informationer om

vil jeg tage det frem og lægge det på bordet så vi alle sammen husker på det

og at omstillingsreserven tidligere

universiteterne det betyder jo

de beslutninger vi har truffet er jo at finansiere det øgede optag

og indgår dermed også som en del af

i forhold til at få nedbragt studietiden men

opstod en meget fin diskussion som var meget lang

at folk deltager i timerne at at kravene er høje nok til eksamen

besynderligt at man i alle andre dele af uddannelsessystemet ingen problemer har med også

professionelt med uddannelse og uddannelsesledelse eller også har de forsket

ja det er muligt at det for venstre er blevet

set bare den at vi nedsætter et ekspertudvalg og beder dem om at inddrage alle de aktører herre esben lunde larsen

synes skal inddrages så der er reelt ikke nogen

uenighed der og jeg er sikker på at

styrke den almene dannelse hvis vi sætter os det for

der er nogen grund til at skyde udvalget i skoene at de ikke skulle

af mandater ved kommunale og regionale valg og den metode har sine svagheder der er bare det ved det at alle metoder til at opgøre et valg har deres svagheder ingen valgmetode kan i praksis sikre fuld forholdsmæssighed i mandatfordelingen mandater skal som bekendt fordeles i hele størrelser det tror

falde sådan ud at hvert partis andel af stemmerne

vittige sjæle ville muligvis sige at radikale godt kunne mestre at være sådan lidt til den ene side til den anden side men det skal jeg helt lade ligge de fleste synes at man skal fordele hele mandater men dermed jo også sagt at det ikke er muligt i virkelighedens verden at sikre matematisk fuld overensstemmelse mellem de enkelte partiers stemmeandele og mandatandele man må jo så gøre op med sig selv

den ene metode er bedre eller mere demokratisk end den anden

og dermed give disse partier en vis overrepræsentation det kan i nogle tilfælde føre til at et parti kan få absolut flertal af mandaterne i en kommune eller en region selv om partiet ikke har fået absolut flertal af stemmerne

et parti fik absolut flertal af mandaterne selv om det ikke fik et tilsvarende flertal af stemmerne nemlig i gentofte og varde kommuner ved det netop overståede kommunalvalg er det tilfældet i tre kommuner nemlig i

kan derimod have en tendens til at være særlig gunstig over for mindre partier og dermed give disse partier en overrepræsentation det betyder at metoden ikke giver nogen garanti for at et parti der har over halvdelen af stemmerne også får over halvdelen af mandaterne altså den omvendte situation af den som den dhondtske metode kritiseres for af forslagsstillerne den anden svaghed ved den største brøks metode er at den kan give små partiers vælgere en uforholdsmæssig stor overrepræsentation

lille parti kan dermed blive repræsenteret med et mandattal der ligger langt over den gennemsnitlige for alle vælgere under ét og det er faktisk ret tilfældigt hvor stor overrepræsentationen bliver man kan risikere at et parti får et mandat for en meget lille brøk eller omvendt at en meget stor brøk ikke giver nogen mandatgevinst spørgsmålet er så om en overrepræsentation af de små partier er mere retfærdig end at de store partier i nogle tilfælde får en eller to mandater mere end de ville have fået efter en anden beregningsmetode svaret på spørgsmålet er jo det der er uenighed om blandt partierne og det forventer jeg også vil afspejle sig i debatten i dag

deres notesbog om hvordan partierne vil fordele sig alt efter deres størrelse

det jeg hæfter mig ved er at ingen af de to svagheder som jeg jeg nævnte ved

brøks metode ofres ret meget spalteplads i forslaget uanset om man mener at den ene metode er bedre end den anden metode så synes jeg det klæder diskussionen at man lægger fordele og ulemper ved begge metoder frem og altså også at største brøks metode heller ikke er en perfekt metode at den ligesom den dhondtske metode

tilbage står jo stadig at ingen af de kendte valgmetoder repræsenterer en større retfærdighed end de øvrige og det kan meget vel afhænge af hvordan stemmerne konkret fordeler sig om man foretrækker den ene metode frem for den anden metode de svagheder der knytter sig til den største brøks metode overstiger efter regeringens mening ulemperne ved at holde fast i den gældende valgmetode ved kommunalvalg og regionsvalg derfor er det som sagt indledningsvis sådan at vi ikke kan støtte indførelsen af den største brøks metode ved kommunalvalg og

dengang sagde den radikale ordfører det er nødvendigt at vi får rettet

og måske ikke mener at den metode man bruger i dag

også være hvis man valgte største brøks metode

der mange mange forskellige lister og det er bestemt ikke alle lister som får et mandat ind uanset at

er ministeren ikke enig i at det er et stort problem at et parti der har fået under halvtreds procent af vælgernes opbakning får over halvtreds procent af mandaterne og dermed kan styre en kommune fuldstændigt det samme spørgsmål vil jeg gerne stille til den nuværende minister

om der er ændret holdning hvad det her angår for det var jo ikke mindst lige nøjagtig det forhold der fik det radikale venstre til på det tidspunkt at sige at

tilsvarende flertallet af stemmerne

jeg kan ikke føje yderligere til til hvad der blev sagt og gjort

det her forslag blev behandlet sidste gang men jeg synes at man skal have en ligefrem og nøgtern afvejning af det og det er den vi har foretaget i regeringen og derfor er vi nået frem til at det er bedst at

der er fordele og ulemper ved begge metoder og en af ulemperne ved den nuværende metode

så er det bare jeg spørger hvad er der sket siden siden ministeren og ministerens parti har ændret holdning er der sket noget som helst substantielt nyt ud over

vi i mellemtiden har fået en situation

er en relevant diskussion

havde sidste gang da det her forslag

stadig væk fortalere for dhondts

eksempel sf givetvis ikke støtter forslaget

indtryk at de konservative så vidt

i den her sammenhæng ja venstre er et stort parti på landsplan

hvis man spørger venstre i herning og sådan tror

diskutere de her ting frem og tilbage men når det så er sagt

kigge på hvordan mandaterne bliver fordelt mest retfærdigt i forhold til de stemmer der nu engang bliver afgivet og dermed på

det som borgerne i den pågældende kommune ønsker der er som også

fordele og ulemper vi ser så blandt andet den svaghed ved største brøks metode

ved største brøks metode betyder at man så

tilsvarende den anden svaghed som vi ser ved største brøks metode

at man kan risikere at få en uforholdsmæssig stor repræsentation i

som vælgerantallet har skullet give en sådan sat lidt på spidsen og for at gøre det

er at man når man nu ikke kan ramme det hundrede procent matematisk korrekt

så lægger det på den måde at det går til et parti så vælgerrepræsentationen fjerner sig mindst muligt fra det gennemsnit som der nu engang skal være

og seks da det her sidst var fremme og det er så stadig væk vores holdning den

haft den for nogle uger siden før kommunevalget kunne det

givet lidt mere kød på debatten jeg ved

selvfølgelig også fire år til et nyt valg og der skal

billund kommune jo blevet nævnt som en af de tre kommuner

venstre har fået flertal af mandater selv om de havde under halvtreds procent af stemmerne

den frihed også for at spare ministeriet

ud inklusive forskellige valgforbund i billund er situationen jo

at venstre hvis man går efter største brøk ville få

og så i det her tilfælde er det tilfældigvis dansk folkeparti der ville få næsten to

til tretten mandater i stedet for at dansk folkeparti får det ene af de her to mandater

som jeg nu fører igen i dag

at man bliver repræsenteret så tæt på det gennemsnit som vælgerne nu

stille det op på mange måder jeg medgiver at der givetvis er jeg kender ikke lige detaljerne i det regnestykke

andre eksempler hvor det modsatte vil være tilfældet

slippe for

falder sjældent sådan ud at hvert partis andel af stemmerne nøjagtig svarer til et helt antal mandater

er der fem og tyve pladser sandsynligheden for at alle partier får en stemmeandel

er meget meget lille derfor er det nødvendigt med en fordelingsmetode der tager højde for dette

at der er fordele og ulemper ved alle

ikke nogen af fordelingsmetoderne der kan sikre hundrede procent overensstemmelse

stemmer og mandater derfor må må man vægte ulemper og fordele ved de forskellige metoder forslagsstillerne skriver at den d’hondtske metode har tendens til at favorisere de største partier omvendt kan man fremføre at den foreslåede metode vil give de små partier en uforholdsmæssig stor repræsentation metoden som foreslås af dansk folkeparti enhedslisten og liberal alliance er nemlig ikke uproblematisk for det første

favoriserer den foreslåede metode de små partier sidste gang vi havde debat

den foreslåede metode blevet anvendt ved to tusind og fem valget var enhedslisten blevet repræsenteret med en mandat i tønder kommunalbestyrelse selv om enhedslistens stemmetal

kun rakte til et halvt mandat de små partier vil derfor med denne metode få en uforholdsmæssig stor repræsentation i forhold til deres størrelse for det andet betyder

et absolut flertal af stemmer ikke nødvendigvis kommer til at afspejle det absolutte flertal

pladserne i byrådet den foreslåede fordelingsmetode betyder at

et parti får over halvtreds procent af stemmerne hvilket jo ikke er ualmindeligt i kommunerne giver det ikke nødvendigvis et absolut flertal af pladser i byrådet efter socialdemokratiets opfattelse vejer ulemperne

største brøks metode derfor tungere end ved den d’hondtske metode og vi mener derfor ikke at der er tilstrækkelige argumenter for at vi skal ændre det nuværende valgsystem som har været anvendt ved kommunalvalgene siden nitten hundrede og ni fra socialdemokraternes side går vi fortsat ind for den d’hondtske metode ved valg til kommuner og regioner

det er et helt grundlæggende demokratisk problem at et parti der har fået under halvtreds procent af vælgernes opbakning kan få over halvtreds procent af mandaterne og dermed fuldstændig kan styre en kommune og se bort fra normal god dansk skik med at forhandle og indgå kompromiser

ikke et helt grundlæggende demokratisk problem at et mindretal af vælgerne via en bestemt regnemetode kan komme til at at bestemme hundrede procent hvad der foregår i en kommune

tak så er det

fordeles jo i hele størrelser og uanset om man vælger den dhondtske

den dhondtske metode er tilbøjelig til at begunstige de større partier hvorimod største brøks metode ofte er gunstig for de mindre partier man kan argumentere for begge metoder og det er også blevet gjort

det har vi også gjort i det radikale venstre

tusind og syv argumenterede vi for

indføre største brøks metode ved kommunale og

men i dag har vi som medlem af en regering som ikke støtter forslaget valgt at følge regeringens indstilling hvorfor vi stemmer imod beslutningsforslaget om end vi kan have meget sympati for

tæt på at komme ind hvorimod socialdemokraterne fik

regnet om ifølge den dhondtske metode vupti tolv mandater og

jeg synes det er utrolig smukt at ordføreren er så ærlig og siger at man er medlem af et kollektiv

af en regering hvoraf to partier tidligere har ment det her virkelig blive undertrykt af et parti

eller mener ordføreren som det radikale venstres ordfører fremførte at nu sidder man i regering og så retter man sig efter det eller er svaret at ordføreren er blevet klogere og i mellemtiden har fundet ud af at det vi var sammen om for nogle år siden

ligesom der er det ved største brøks metode og ved rigtig mange andre metoder man kunne fordele

har simpelt hen ændret holdning vi synes ikke at det giver mening at lave om

lige dårlig om man vil som

det er

om det var fordi man i årene derefter lige pludselig i meningsmålingerne stod til tyve procent og lige pludselig kom op blandt de store og måske fik fordel af det

hele diskussionen ind til et politisk valg hvem skal vi favorisere de store eller de små partier det valg skal træffes ud fra et andet spørgsmål hvad er bedst for demokratiet er det godt for demokratiet at have en valgmetode der betyder at et parti der har under halvdelen af stemmerne kan opnå et flertal af mandaterne for det anerkender alle jo kan blive resultatet af den dhondtske metode og vi har allerede fået friske eksempler på det det burde da være indlysende for enhver at det

ikke er godt for demokratiet det er tværtimod et stort demokratisk problem fordi det betyder at dette parti på trods af at det ikke har et flertal af vælgerne bag sig får beslutningskraft til

majorisere de andre partier det kan afvise at forhandle med andre partier det kan bare køre sin egen politik igennem og de andre partier har uanset hvor meget de rotter sig sammen ingen mulighed for

det baner vejen for monopolisering af den politiske debat det baner vejen for selvtilstrækkelighed og magtbrynde det skaber tilsvarende grobund for frustration og politikerlede blandt de vælgere der udgør et flertal men som ikke bliver hørt eller taget hensyn til i de politiske afgørelser det er kort sagt i strid med demokratiets grundtanke om at det er flertallet der bestemmer men selvfølgelig i respekt for og så vidt muligt også i samarbejde med mindretallet det er dybest set udansk

til det billede vi så gerne vil have af os selv som det samarbejdende folkestyre så kan man spørge er det ikke et lige så stort eller et større problem for demokratiet at et parti der har opnået flertal blandt vælgerne i en given situation ikke kan opnå et flertal af mandaterne hvilket jo det erkender vi alle kan være resultatet af den største brøks metode nej det er et væsentlig mindre problem for demokratiet for dette parti har jo muligheden for at opnå et flertal

det er jo netop dansk og i overensstemmelse med idealbilledet af det samarbejdende folkestyre er det så et stort problem for demokratiet at et parti kan blive repræsenteret i en kommunalbestyrelse selv om det kun opnår under en procent af stemmerne hvilket jo det erkender vi alle kan være et resultat af den største brøks metode nej det er overhovedet ikke noget problem det er tværtimod gavnligt for demokratiet for det betyder at også disse relativt få vælgeres synspunkter bliver repræsenteret i den politiske debat i

for at kunne leve op til demokratiets grundsætning om at det er flertallet der bestemmer på den baggrund kan man konkludere at der på tværs af partiskellene i folketinget tegner sig en meget klar skillelinje mellem partier der foretrækker et valgsystem som fremmer muligheden for magtbrynde på den ene side og

at det er flertallet der bestemmer men i respekt for mindretallet og så vidt det overhovedet

de tidligere diskussioner er skillelinjen i store træk

som favoriserer de store partier og nogle mindre partier der foretrak den største brøks metode som favoriserer de små

hvert fald for de store partiers vedkommende

vil jeg bare gøre opmærksom på at i dag er billedet trods alt lidt mere nuanceret to af de tre partier der står bag forslaget dansk folkeparti og enhedslisten kan vel godt tillade sig at kalde sig mellemstore partier i enhedslisten vil vi i hvert fald gerne lige prøve om vi kan rykke op i den fine klasse måske er de ligefrem på vej ind i den fine klub af store partier hvilket det nylig overståede kommunalvalg kunne tyde på jeg synes det er yderst tilfredsstillende og betryggende at disse lysende fremtidsudsigter for de to partier ikke får nogen af dem til at ryste på hånden

de holder fast i deres tidligere meninger hvad dette angår det er jo mere bekymrende at to partier der tidligere har været medforslagsstillere til et fuldstændig identisk beslutningsforslag i dag tager en anden stilling her vil jeg endnu en gang rose ordføreren for det radikale venstre fordi ordføreren var så hudløst ærlig at indrømme at partiet har prioriteret på den måde at nu er de med i en regering og så retter de

efter den konklusion som regeringen er nået til det er ærlig snak så kan vælgerne og alle vi andre jo sige pudsig prioritering men det er dog en politisk prioritering den er politisk begrundet og man har ikke

med at man har ændret holdning eller at der skulle være sket noget som helst andet nyt end det ene forhold at man er kommet i regering

for det det er jo så mere bekymrende at det andet parti nemlig socialistisk folkeparti åbenbart har ændret holdning uden at kunne forklare os andre hvorfor og hvad det substantielt nye er det er i hvert fald heller ikke godt for demokratiet der jo gerne skulle bygge på at vi i det mindste er i stand til at forklare hvorfor vi ændrer holdninger

hvor stor en grad vi vil have proportionalitet

vi mener i liberal alliance

et udtryk for den største grad af demokrati det forholder sig nemlig sådan at den dhondtske metode favoriserer de største partier på bekostning af de mindre partier og lister der stiller op til valgene det betyder helt konkret at ved brugen af den dhondtske metode tæller alle stemmer ikke lige meget idet der ofte skal færre stemmer til at sikre et mandat til et stort parti

er tilfældet for et mindre parti omvendt er det sådan at

lige meget og det må vel alt andet lige betragtes som det mest demokratiske det er vel de færreste af os der mener at naboens stemme skal have større vægt end vores egen det forholder sig jo også sådan ved folketingsvalg at man har

som det kan læses i bemærkningerne til beslutningsforslaget

fordelingsmetode medført at et parti har sikret sig absolut flertal flere steder i landet uden at det pågældende parti havde flertal blandt vælgerne

kigger vi på det netop afholdte kommunalvalg kan vi også se eksempler på de uretfærdigheder der findes vi har blandt andet set på langeland kommune der har femten pladser

med den dhondtske metode havde man i stedet for

største brøks metode ville hele otte

spændt på at høre hvad de mener om forslaget om lidt

forslag vi behandler i dag er altså i videst muligt omfang at få proportionalitet mellem den måde som vælgerne afgiver deres stemme på og den måde som mandanterne bliver fordelt i de enkelte

vælgergrupper der ikke bliver repræsenteret med en stemme sådan som tilfældet er i dag

bemærkninger der har været fra andre partier jeg

gentage min ros til den radikale ordfører for den hudløst ærlige tilgang til diskussionen jeg synes det er fair at ministeren indgår i kollektivet det må siges at ministeren gør mens ordføreren repræsenterer partiet og forklarer hvordan tingene hænger sammen partipolitisk

jeg var lige inde at se på en side

om omkring fire procent af vælgerne

fru pernille vigsø bagge personligt som jeg sætter stor pris på og som jo fik et utrolig flot valg i vesthimmerlands kommune her

man ikke længere kan se hvordan det er at være et lille parti når nu man er blevet så store deroppe i hvert fald synes jeg det var et nærstudie i

fortsætter den modsatte stil nemlig med ligesom at skjule at man i virkeligheden har tabt til socialdemokraterne

kan jo godt gennemskue at sf og de radikale synes

stemme for for socialdemokraterne så sådan er det jeg håber at

sf og de radikale er klar når der forhåbentlig er kommet en borgerlig regering

de havde forestillet sig at politikken skulle være så tror jeg

at man ikke engang som regeringsparti kan presse et statsministerparti til bare en gang imellem at gøre noget andet

det er da et spørgsmål der så må melde sig

alliance foreslår nu at man til kommune og regionsvalg indfører den største brøks metode til afløsning

den dhondtske metode men inden vi nu

skal det oplyses at den største brøks metode anvendes ved folketingsvalg men folketingsvalg er netop karakteriseret ved at der er en spærregrænse

det er meget sjældent at et af folketingets partier får mere end halvtreds procent af stemmerne derfor er det klart at den største brøks metode metode er den bedste til afgørelse af et folketingsvalg

at hvis et parti

over halvtreds procent af stemmerne risikerer man at partiet ikke får majoritet det vil være forkert at det kan ske at de mindre partier får en uforholdsmæssig stor repræsentation

viste sig i de eksempler fra tønder og hillerød som den tidligere finansminister lars løkke rasmussen brugte ved en tidligere behandling af samme forslag her i salen ingen metode giver fuld retfærdighed og derfor er det til syvende og sidst et valg hvilken metode man vil vælge og vi har altså valgt at fortsætte med at støtte den dhondtske metode vi har i en tilsvarende debat her i folketingssalen i to tusind og syv støttet

ville enhedslisten ved valget i to tusind og fem efter den største brøks metode uden valgforbund

skønt enhedslisten efter sin stemmeandel kun ville have ret til nul

med andre ord ville en vælger der stemte på enhedslisten i tønder kommune få en repræsentation

dobbelt så god som den repræsentation en vælger i kommunen i gennemsnit ville

nok være nogle i enhedslisten der ville sige at det er en naturlov at når man stemmer på enhedslisten

en repræsentation hvis man lægger det til grund

gange så god repræsentation men rent matematisk ville man altså få en dobbelt så god repræsentation derfor må jeg opponere imod

til beslutningsforslaget skriver at største brøks metode sikrer at alle stemmer tæller lige meget og at metoden sikrer at intet parti får flere mandater end deres

berettiger til det udsagn er simpelt hen forkert det er det allerede af den grund at der i praksis altid vil være et eller flere partier der får flere mandater end deres stemmetal rent matematisk berettiger dem til og stemmerne fra de små partiers vælgere kan komme til at tælle uforholdsmæssig meget mere

i gruppen og siger har vi ændret holdning mener vi stadig væk det vi mente dengang og vi har holdt fast ved at

er fair nok men som sagt er der sagt rigtig mange gange at der er fordele og ulemper ved alting vi holder fast i den beslutning vi hele tiden har haft og ønsker derfor ikke at støtte det her

fordeling af mandater har ganske simpelt som vi også har drøftet i dag den der matematiske slagside en slagside der betyder at store partier og valgforbund får en mandatmæssig fordel ved valg

også oplevet at at partier der får under halvtreds

faktisk kan få flertal af mandater i regioner og kommuner det er ikke rimeligt og slet ikke når vi ved og vi har den førende ekspert på områdets ord for at største brøks metode ville udglatte de her urimeligheder og ville komme tættere på hvad der ville være demokratisk retfærdigt små partier ville som der også

få lettere ved at blive repræsenteret i byrådene og mandatfordelingen ville komme tættere på jeg er helt med på at man ikke kan nå det præcise antal fordi man jo ikke kan have halve eller kvarte medlemmer af byråd

vil komme tættere på den procentsats som partierne rent faktisk har fået ved et lokalvalg da det her forslag jo ikke burde være partipolitik men derimod en

er det derfor uforståeligt at det

i hvert fald kun de partier der bakker op om forslaget

to af regeringspartierne som støttede

samme forslag for en del år siden nu er imod

der egentlig er sket ret meget men fra dansk folkepartis side kan jeg forsikre om at selv om det her synes at være et

vil vi blive ved med at trille stenen op ad bjerget også selv om den kommer ned igen